der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v tre og tyve af karina adsbøl troels ravn carl holst laura lindahl

marianne jelved og orla østerby

herefter er forslag til vedtagelse nummer v fire og tyve af pernille skipper

torsten gejl og trine torp bortfaldet

de igangværende optagelsesforhandlinger med tyrkiet i samme beslutning fordømmer europa parlamentet på det kraftigste de uforholdsmæssige undertrykkende foranstaltninger som tyrkiet har truffet siden det

at revidere sin holdning når de uforholdsmæssige foranstaltninger under undtagelsestilstanden i tyrkiet

hvorvidt retsstatsprincippet og menneskerettighederne atter respekteres i hele landet jeg skal understrege at i europa parlamentet stemte samtlige danske medlemmer

at opfordre kommissionen og medlemsstaterne til midlertidigt at suspendere optagelsesforhandlingerne venstres europaparlamentariker morten løkkegaard tidligere kollega her i folketinget sagde i en kommentar til afstemningen til politiken

man skal passe på ikke at vise svaghed

om at blive medlem af eu hvis man ikke overholder og respekterer frihedsrettighederne

vi har set hvordan nato generaler har søgt om asyl i belgien fordi de er bange for erdogan vi har konstateret

guvernører og offentligt ansatte som enten er blevet suspenderet eller arresteret hundrede og tre og tres generaler og admiraler svarende til fem og fyrre procent af det tyrkiske militærs total er blevet tilbageholdt tyrkiet har måttet tømme landets fængsler for at få plads til de mange

vi har set hvordan et politisk parti hdp har fået parlamentsmedlemmer arresteret og reelt ikke længere kan arbejde demokratisk vi har set hvordan skuespillere aktører på sociale medier er blevet tilbageholdt man kan dårligt beskrive forholdene i kølvandet på kupforsøget som andet end enten

på at komme enhver politisk opposition til livs

at vi må tale i et sprog som tyrkerne kan forstå

for den tyrkiske præsident erdogan ved godt at denne beslutning ingen reel indflydelse har på tyrkiets optagelsesforhandlinger

derfor sagde erdogan også i vanlig provokatorisk stil forud for afstemningen og jeg citerer igen uanset resultatet har denne afstemning ingen værdi set med vores øjne

at vi tager bedre vare på europæiske værdier end mange

eneste parlamentsmedlem der helhjertet gik ind for at opfordre kommissionen

optagelsesforhandlingerne christel schaldemose fra socialdemokratiet sagde således til ritzaus bureau før afstemningen udviklingen i tyrkiet er bekymrende på mange måder er basale menneskerettigheder udfordret ved at lave en fastfrysning af forhandlingerne får vi sendt et signal

agter at stemme for den præcis samme vedtagelse i folketinget

og venstre altså støttede i

medlemsstaterne til at standse optagelsesforhandlingerne

på en tallerken socialdemokratiet vender på en tallerken radikale venstre vender på en tallerken de konservative vender på en tallerken og om socialistisk folkeparti også vender på en tallerken ved vi ikke men det finder vi

christel schaldemoses jargon

har det med at kritisere andre partier heriblandt de partier der står bag ændringsforslaget

at den beslutning som europa parlamentet traf den fireogtyvende november som erdogan rigtigt nok peger på er betydningsløs hvis ikke den bliver fulgt op af handling af de parter som europa parlamentet opfordrer til at handle

herre michael aastrup jensen var på venstres vegne ude at anbefale et decideret stop for optagelsesforhandlingerne han blev så senere korrekset af den daværende udenrigsminister men ingen korreksede imidlertid fru mette bock fra liberal alliance for i et ritzautelegram den enogtyvende juli to tusind

og seksten under overskriften la vil stoppe tyrkiets optagelse i eu at sige

tyrkiet har gjort det fuldstændig umuligt

for liberal alliance har ændret sig siden den udtalelse fra fru mette bock eller for de konservative hvor herre naser khader den fjortende august var rygende uenig i regeringens manglende vilje til at kritisere tyrkiet

det er hele pakken der gør at tyrkiet ikke længere egner sig til at være et land man skal forhandle med optagelse i eu om

med herre naser khader i men hvorfor er herre naser khader ikke længere enig med sig

at den afstemning som europa parlamentet havde den fireogtyvende november ingen værdi har

de samme partier som i europa parlamentet med ord og handling bakkede op om europa parlamentets opfordring

og kommissionen om midlertidigt at standse optagelsesforhandlingerne ikke her i folketinget vil stemme for midlertidigt at standse optagelsesforhandlingerne noget tyder på

handling blandt politikere når man kan vedtage en beslutning i mickey mouse parlamentet i strasbourg der juridisk er uden betydning hvis den ikke følges op af beslutninger nationalt

de selv samme partier som i europa parlamentet stemte for denne beslutning stemmer imod den samme beslutning i folketinget hvor vi rent faktisk kan udstyre ministeren med et mandat

kan det dårligt være udtryk for andet end hykleri og opportunisme vi tager de billige point hjem

opfordre medlemsstaterne til at tage skridt til en midlertidig suspension af optagelsesforhandlingerne med tyrkiet i folketinget stemmer de selv samme partier imod at følge deres egen opfordring det er ikke med til at højne respekten

og fem og tyve års fængsel deres eneste forbrydelse er at have brugt deres ytringsfrihed til at opfordre til fred og demokrati

selahattin demirtaş

forbrydelse er at have opfordret til solidaritet

kampen mod is i syrien er åbenbart strafbart i tyrkiet i dag det provokerer præsident erdogan ligeledes står den armenske parlamentariker garo paylan fra hdp til fængsel fordi han i sidste uge nævnte det armenske folkedrab i det tyrkiske parlament derfor skal han nu i fængsel på den baggrund

fortsætte optagelsesforhandlingerne om eu medlemskab med erdogan det er derfor vi fra enhedslistens side støtter en suspendering indtil de demokratiske rettigheder er sikret i enhedslisten vil vi ikke stoppe optagelsesforhandlingerne permanent

det ændringsforslag som lige er blevet vedtaget vi vil ligesom et flertal i europa parlamentet suspendere optagelsesforhandlingerne indtil de demokratiske rettigheder igen er sikret

forhandle om optagelse med et land hvor demokratiet er kortsluttet det østrigske parlament har samlet truffet en lignende vedtagelse

alternativet bakker op om det her forslag og jeg må sige at jeg undrer mig hvis ikke også resten af folketinget kan bakke op

at man fortsætter forhandlingerne om optagelse i den nuværende situation særlig vil jeg gerne opfordre til at sf som jeg ved vil tage ordet om lidt

de mener de har tidligere erklæret at de var åbne over for at støtte det her forslag jeg håber

man var åbne over for at støtte det her forslag om en midlertidig

en rigtig position det var positivt

kan jeg forstå at man fra socialdemokratiets side vil stemme imod ændringsforslaget jeg håber at herre peter hummelgaard thomsen vil komme på talerstolen for at forklare hvorfor man ikke længere er åbne over for en suspendering mig bekendt er situationen i tyrkiet siden førstebehandlingen kun

men når vi står

fra en armensk tyrkisk parlamentariker

jeg ikke se det som andet end en forværring når lederne

have brugt deres ytringsfrihed så meget meget svært ved at se forbedringen men jeg håber at herre peter hummelgaard thomsen kan komme på talerstolen og gøre mig

er afgørende vigtigt der er rigtig mange internationale sager hvor vi i folketinget ikke har stor indflydelse men lige præcis i forhold til tyrkiet

hvis vi i danmark følger trop med det østrigske parlament hvis andre parlamenter gør det samme så kan vi suspendere optagelsesforhandlingerne med erdogan på grund af hans undertrykkelse og indtil den her undertrykkelse ophører og dermed lægge et pres på erdogan sætte foden ned over for den undertrykkelse der foregår jeg vil opfordre folketinget

ridsede op lige før det betyder også at vi for alt i verden ikke må presse

i forhold til at der bliver brudt menneskerettigheder og på daglig basis sker ting som vi simpelt hen ikke må acceptere heller ikke i den europæiske

vi følger europa parlamentets forslag og ønsker at fastfryse forhandlingerne men de skal i den grad være klar til at blive genoptaget og så kan man

hvorvidt vi har bragt os i den rigtige situation

give erdogan så stærk en rolle som vi har

vores autoritet i hans hænder det synes vi i den grad også

en anden debat så vi bakker op om forslaget om en fastfrysning men på ingen måde et stop for dialogen med tyrkiet det bliver en vigtig spiller fremover og geopolitisk er det simpelt hen også for ustabilt at have et så stort land som vi ikke kan tale med så

være en god ting og kunne være vigtigt hvis et demokratisk tyrkiet der lever op til alle de krav man skal leve op til

blev medlem så det er vores grundholdning til tyrkiet og eu

meget voldsomme demokratiske tilbageskridt i tyrkiet specielt efter det kupforsøg som vi så

fra europas side også at reagere på det er

vil være forkert fuldstændig at afbryde forhandlingerne det var det som lå i dansk folkepartis oprindelige forslag og det kunne vi ikke have støttet men med de ændringsforslag der

noget andet vi snakker om nu det er en midlertidig suspension af forhandlingerne indtil

erdogan hør her vi er stadig væk villige til at snakke mere men det forudsætter

jeg tror det er vigtigt at man har det

pres på erdogan fra eus side og det

det her nye forslag efter at ændringsforslagene

synes jeg også det ville være naturligt at vi her i folketinget bakkede op bag den holdning så jeg kan sige

muslimsk land herre holger k nielsen er

en anmodning om medlemskab fra marokko for efterhånden en en del år siden tyrkiet er jo kan man sige for langt størstedelens vedkommende ikke et europæisk land i og med at det ikke ligger på det europæiske kontinent men jeg kunne

herre holger k nielsen sig ad åre kunne blive medlem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

ophugning direkte på strande af arbejdere iført badesandaler i eksempelvis indien eller bangladesh eller pakistan hvert år koster i hundredvis af fattige arbejdere livet og medfører massiv forurening af både strandene og havmiljøet skibe ophugges for at genbruge materialer blandt andet det værdifulde stål og beklageligvis

er dynamikken at jo mindre hensyn der tages til sundhed og miljø af ophugningsværfterne desto billigere kan de ophugge skibene og desto højere en pris kan de tilbyde skibsejerne for stålet

er der behov for globale regler som sætter en nedre grænse for hvor elendige forhold ophugningsværfterne kan tilbyde de ansatte hongkongkonventionen stiller krav om at skibe skal have en fortegnelse over farlige materialer om bord der skal identificere en række farlige materialer som indgår i skibets konstruktion i skibets udstyr disses placering og og så en angivelse af de omtrentlige omtrentlige mængder som de farlige stoffer findes i fortegnelsen skaber et overblik over de farlige materialer der er i det konkrete skib så materialerne kan blive behandlet korrekt i forbindelse med ophugning

om håndtering af farligt affald og om brug af sikkerhedsudstyr til de arbejdere som laver ophugningen for at konventionen kan træde i kraft kræves det bla

at den er tiltrådt af mindst femten lande hvis kombinerede handelsflåde repræsenterer

af den globale handelsflådes bruttotonnage det sker tidligst i

og tyve og formentlig betydelig senere indtil videre har kun fem lande nemlig norge frankrig congo belgien og panama tiltrådt

støtter at danmark tiltræder hongkongkonventionen og vi opfordrer generelt regeringen til i eu at arbejde for at eu bidrager til at hæve standarden på ophugningsværfter

på menneskers sundhed og så miljøet da jeg læste det

ved selve konventionen og også en af årsagerne til at dansk folkeparti støtter det er at det er en konvention som jeg håber at rigtig mange lande vil bakke op om så det bliver

selvfølgelig nødt til at have en global aftale når det drejer sig om et erhverv der også er globalt og hvor tingene kan foregå rundt i hele verden

der også kan få så mange med som overhovedet muligt ud over det

man kan bruge når man skal have ophugget skibe sådan

hovedessensen i det her nemlig at vi får lavet steder hvor vi kan ophugge skibene så det sker på en miljømæssig forsvarlig måde også i forhold til arbejdsmiljø

det er jo mindst lige så vigtigt synes jeg

enhedslistens ordfører herre søren egge rasmussens tidligere kommentarer

ligger i konventionen nemlig at man i skibene skal have en fortegnelse over hvad der kan være af farlige materialer sådan

tage sine forholdsregler når skibene skal ophugges

der skal være certifikater som de danske myndigheder

udenlandske certifikater det

for så vidt også fint nok så bemyndiger man

sådan set også miljøministeren til at sige til

personligt ikke fortaler for at bemyndige ministre til ret meget men jeg synes

jeg tror ikke vi skal have det ned i folketingssalen hver gang der kommer et skib hvis der er nogen problemer det

måske godt kan undre mig lidt er at der faktisk

at ministeren nikker så det er også rigtigt opfattet

godt undre sig lidt over at skibsophugningsforordningen ikke er

men for at der ikke skal være tvivl synes jeg da det skal være på den bedst mulige måde i forhold til skibsophugning og i forhold til miljøet både arbejdsmæssigt og

for

med ophugning af skibene samt for miljøet

i i såkaldte tredjeverdenslande og derfor er det helt afgørende at have globale regler på området hvis vi skal sikre at skibsophugningen foregår forsvarligt det er jo nærmest sørgeligt at se forholdene på de værfter i asien som vi jo har set hvor mange udtjente skibe

hugget op herhjemme men men størstedelen af dem bliver også sendt til værfter i forskellige lande i de områder blandt andet altså indien kina tyrkiet

er det cirka ti danske skibe der bliver ophugget om året i venstre mener vi det er vigtigt at

danmark tiltræder konventionen

med til at sikre at udtjente skibe ikke ligger og forurener på strandene i tredjeverdenslande det har vi et medansvar for samtidig tror vi på at vi med dette lovforslag er med til at sende et stærkt signal også til andre lande om vigtigheden af at beskytte både havmiljøet og de mennesker som arbejder med det ophugning af skibe kan desværre være

en farlig affære og med dette lovforslag udtrykker vi vores ønske om

er beskæftiget i branchen forbedres skibene skal væk på forsvarlig vis og vi skal minimere risikoen for ulykker og skader på menneskene og på miljøet i forbindelse med skibsophugningen med disse ord

med konventionen får vi trods alt globalt set en forbedring af sikkerheden og miljøforholdene for skibsophugningsfaciliteter rundtomkring i verden men enhedslisten

vil også gerne benytte lejligheden til at understrege at niveauet for reguleringen af ophugningsfaciliteterne globalt set fortsat skal løftes meget markant for bare at være nogenlunde på omgangshøjde

bør presse på for at miljøbelastningen reduceres og arbejdsmiljøet ved skibsophugning forbedres globalt via andre redskaber end hongkongkonventionen et oplagt redskab for dette politiske pres er at implementere eus skibsophugningsforordning stærkere i dansk lovgivning at eus skibsophugningsforordning er et mere potent redskab i denne sammenhæng skyldes at forordningens liste over godkendte ophugningsfaciliteter tager udgangspunkt i højere miljøstandarder end hongkongkonventionen og at kommissionen rent faktisk skal inspicere ophugningsfaciliteterne for at sikre at de fortsat overholder betingelserne for at være på listen det er derfor højst sandsynligt at den åbne ophugning på strande i for

vil kunne komme i nærheden

at optræde på denne europæiske liste men selv om

skibe er omfattet af forordningen er den hellige grav ikke vel

for rederen kan udflage og

dermed få skibe ophugget under uforsvarlige forhold og håndtering her i oktober kom det jo frem at for

fik ophugget flere af deres skibe på åben strand i indien og bangladesh et tydeligt eksempel på at vi trods eu forordningen ikke løfter vores ansvar enhedslisten vil gerne arbejde for et ændringsforslag til lovforslaget som sikrer at danske rederier

på forordningens bilag og altså ikke kun danskflagede skibe enhedslisten støtter lovforslaget men vi ser meget gerne at det forbedres med et ændringsforslag for at sikre at danske selskaber forbydes at dumpe affaldsskibe i lande som ikke lever op til miljø og arbejdsmiljøstandarder for skibsophugning som vi er forpligtet til via eus forordning

være interessant at få klare svar på om denne lovvedtagelse som der her er lagt op til medfører at danske skibe ikke længere kan blive ophugget på strande i asien

svar på i den i den videre behandling om dansk lovgivning kunne sikre at danske skibe kunne sikres ophugning i tørdok i europa

nu kommet i dansk havn og vi kan i folketingssalen i dag førstebehandle lovforslaget

fuldstændig implementering af konventionen i dansk lovgivning da skibsophugning i dag er en global og konkurrenceudsat industri kræver det selvfølgelig også international regulering og liberal alliance støtter derfor at danmark nu tiltræder de dele af hongkongkonventionen om sikker og miljømæssig forsvarlig ophugning af skibe der ikke allerede er dækket af eus skibsophugningsforordning ikke mange andre lande har på nuværende tidspunkt fået

sikkert i havn og det er derfor min og

lovmæssige skridt til implementering af konventionen da det jo skal sikre virkningen og den egentlige ikrafttrædelse af konventionen frem for den nuværende situation hvor kun en håndfuld lande har foretaget

det også vigtigt for liberal alliance at der i danmark til sin tid ved den endelige ikrafttrædelse bliver foretaget en konventionsnær implementering der ikke pålægger danske virksomheder ekstra krav

administrative byrder ud over hvad der allerede er gældende i henhold til

eller hvad der helt direkte er påkrævet i medfør af konventionensteksten så er det derudover også min og liberal alliances forhåbning at ministeren

her l en hundrede og ti vil prale en lille smule over for sine kollegaer først og fremmest i eu men men også ude i resten af verden når ministeren er på nogle af sine rejser så vi kan få gjort feltet af lande bag konventionen så stort

vi bliver langt bedre til at

specielt når vi har den rolle som en stor søfartsnation og et moderne velfungerende samfund som vores

virkelig kunne gå foran i verden

hvor mærsk gjort noget andet

udflage skibe og på den måde ligesom omgå det som er intentionen

støtter vi også enhedslistens intention

et ændringsforslag det vil vi meget gerne kigge

men altså som udgangspunkt støtter vi forslaget om at

årligt omkring tusind skibe der ophugges og derfor er det en vigtig diskussion med l en hundrede og ti implementerer vi dele af hongkongkonventionen det er et vigtigt skridt som radikale venstre støtter så vi undgår urimelig konkurrence fra rederier der ikke ønsker at betale for at få deres skibe ophugget under ordentlige forhold

samråd igen fordi der ikke var tid nok til besvarelsen ved det første samråd

som så også afspejler sig i den lovgivning der ratificerer danmarks tilslutning til

eus skibsophugningsforordning er den centrale globale drivkraft bag bestræbelserne på

tager udgangspunkt i højere miljøstandarder end hongkongkonventionen

kommissionen skal inspicere faciliteterne for at sikre at de fortsat overholder betingelserne

ophugning som vi ser på strande for eksempel i indien og bangladesh altså den såkaldte beaching

de tre elementer med til at gøre at eus skibsophugningsforordning selvfølgelig er at foretrække kommissionen

foreslå en økonomisk mekanisme som skal gøre det attraktivt at ophugge skibe på en facilitet på den europæiske liste skibe

eu medlemsland som flagstat er direkte omfattet af forordningen men rederen kan jo vælge at udflage og dermed dumpe skibet på markedet for miljø og

uforsvarlig håndtering og det er jo det helt store problem mærsk har

politik at åben ophugning af skibe i tidevandszone ikke kan anvendes på mærsks udtjente fartøjer det mener mærsk ikke længere og rederiforeningen følger i øjeblikket mærsk

den her behandling af lovforslaget

at stille et ændringsforslag til lovforslaget så danske rederier

forpligtes til at anvende faciliteter

forordningens bilag og ikke kun danskflagede skibe

baselkonventionen når det drejer sig om affaldsturisme og da folketinget tidligere i nitten halvfemserne vedtog lex soyakagen som forhindrer eksport fra danmark af forurenede udtjente produktionsanlæg

eus normer og standarder jo måske er cheminova som producerer pesticider

opfattelse forbyde danske selskaber at dumpe affaldsskibe i lande der ikke lever op til

er fordelen ved eus skibsophugningsforordning

at den leverer det så man kan sige

hongkongkonventionen ligger heroppe og er god for alle men det må ikke betyde at vi begynder at sænke standarderne inden for eu

jeg mener i virkeligheden også at eu skal arbejde på at brede det her regime ud til resten af verden fordi det jo også

skibsophugning i danmark og ikke kun

vi bakker også fra konservativ side op om

der er behov for at vi hele tiden holder et meget vågent blik på den her ophugning af skibe som det også blev sagt

rundtomkring i i særlig det sydlige asien og det har både store menneskelige konsekvenser men også store miljømæssige konsekvenser når ikke det foregår

hongkongkonventionen lægger vi netop op til både en sikker og

ophugning af de her skibe det er blevet gennemgået fint hvad der ellers ligger i

selve den her konvention jeg synes også at det her med at man eksempelvis som skib skal have en fortegnelse med over hvad man sejler med af farligt materiale

burde være logik for burhøns nemlig at hvis uheldet er ude skal man selvfølgelig

hvad det er for nogle kemikalier og andet

også godt klar over at der kun er få lande som er nået dertil hvor danmark er så der skal stadig væk arbejde til for at få den her

som også liberal alliances ordfører formulerede det men vi bakker

rigtig og sikkerhedsmæssig forsvarlig ophugning af skibe globalt ved at stille krav

men også til skibene siden konventionen blev færdigforhandlet i to tusind og ni har det været skiftende regeringers ønske at tiltræde konventionen det har taget nogle år hvor vi blandt andet har afventet vedtagelsen af eus forordning om skibsophugning som der også er refereret til flere gange i dag

har været tale om komplekse juridiske regler som har krævet udredning for at lave det helt rette lovforslag men nu er vi der næsten og eu landene blev enige om fælles regler på området da eus forordning om ophugning af skibe blev vedtaget i to tusind og tretten men eus skibsophugningsforordning gennemfører ikke hongkongkonventionen i tilstrækkelig grad

derfor behov for at supplere med nationale regler inden konventionen kan tiltrædes det overordnede formål med lovforslaget er derfor at tilvejebringe hjemmel til at danmark kan tiltræde konventionen de dele af konventionen der ikke i tilstrækkelig grad er gennemført ved eus skibsophugningsforordning og som er nødvendige for at danmark vil kunne overholde konventionens krav fra dens ikrafttrædelsestidspunkt vil blive sikret

gennemført med dette lovforslag skibsfart og ophugning af skibe er en international problemstilling som kræver internationale løsninger med hongkongkonventionen indføres et globalt regelsæt som vil betyde en øget standard for skibsophugning i de lande der tiltræder konventionen og når hongkongkonventionen træder i kraft vil den indføre helt nye regler for hvornår et skib lovligt kan sendes til ophugning i et andet land et af kravene vil være at skibet skal ophugges på et ophugningsanlæg der er godkendt i henhold til og lever op til hongkongkonventionens krav konventionen indeholder ikke noget forbud mod omflagning af skibe til en ikkekontraherende part umiddelbart før ophugning muligheden for omflagning til en ikkekontraherende part og for ophugning

er i overensstemmelse med hongkongkonventionen vil selvfølgelig blive mindre jo flere lande der tiltræder konventionen det understreger vigtigheden af at så mange lande som muligt så hurtigt som muligt tiltræder konventionen eu landene bør gå forrest og dermed inspirere andre lande til at tiltræde hongkongkonventionen og ved at tiltræde den

vi med til at sikre en fælles global standard for skibsophugning ikke kun i eu men i hele verden norge frankrig congo belgien og panama har indtil videre tiltrådt hongkongkonventionen og jeg håber at folketinget er enig i at danmark skal være det sjette land der også gør det i relation til det der blev rejst af fru pia adelsteen om

beskyttelsesniveauet mellem de to altså eus

så er der dele af eus skibsophugningsforordning der er strammere

bestemt ikke et ønske om at det beskyttelsesniveau skal sænkes

ønske for danmarks vedkommende at vi får så høje standarder som muligt men også globale standarder

også derfor at der vil være et pres i kredsen af eu lande i forhold til hvordan vi arbejder

og noget af det påhviler kommissionen i det de har af opgaver

påhviler selvfølgelig den almindelige debat og der er danmarks stemme jo ganske klar og det er også det jeg har gjort rede for på samråd og det kommer jeg så også til igen

strandområder foregår på faciliteter der både yder miljøbeskyttelse men også beskyttelse over for de medarbejdere som jo

har været adskillige dokumentarudsendelser og avisartikler der har afdækket

forholdene har været langt fra tilstrækkelige det er også derfor at det her

løse sammen så vi ikke deponerer et problem på strande uden nogen som helst former for anlæg så vi sikrer at der kommer ens regler og så vi sikrer at flest mulige skibe ophugges

kompenserende marine virkemidler lovforslaget skaber derigennem mulighed for en øget udledning af næringsstoffer under forudsætning af at der et andet sted i det relevante vandområde kompenseres med virkemidler såsom muslingeopdræt eller tangdyrkning derved mener regeringen at de kan øge havbrugsproduktionen og helt eller delvis som det står kompensere for merudledningen af blandt andet kvælstof og fosfor først og fremmest synes jeg der er grund til at sige at der i den grad er nogle miljømæssige bekymringspunkter i regeringens konkrete forslag og dem skal jeg nok vende tilbage til men lad mig slå fast at

gerne vil skabe vækst inden for akvakulturen dansk fisk er kendt for at være af høj kvalitet både i danmark og i resten af verden

også gode muligheder for at sektoren kan vokse og skabe arbejdspladser det var også derfor

socialdemokratiet i regering selv stod i spidsen for en ambitiøs strategi for en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren hvor ressourceeffektivitet og bedre rammevilkår

mere vækst i den produktion desværre er det et noget dystert bagtæppe vi behandler det her forslag på det er nemlig ikke vores opfattelse i socialdemokratiet at regeringen på nuværende tidspunkt har kontrol over kvælstofudledningen i danmark nye tal har dokumenteret at der tabes mere kvælstof til vandmiljøet det er en bekymrende udvikling samtidig tror jeg det står klart for enhver at regeringen heller ikke har styr på hvilke konsekvenser landbrugspakken har for den samlede kvælstofudledning

vi også bekymret for om de kompenserende kvælstofvirkemidler som muslingeopdræt og tangdyrkning virkelig er i stand til

vil isoleret set have positive miljømæssige konsekvenser men disse vil kun delvis kunne neutralisere de negative miljømæssige konsekvenser der følger af en forøget havbrugsproduktion vi vil gerne akvakulturen i socialdemokratiet men vi er først interesseret i

blåstemple den kvælstofbelastende udvidelse af havbrug når og hvis regeringen kan godtgøre at de har styr

et stort potentiale for vækst og arbejdspladser i danmark det vil socialdemokratiet gerne investere i vi er derfor positivt undersøgende og vil i udvalgsarbejdet gå i dialog med regeringen om hvorvidt der kan sikres den tilstrækkelige miljømæssige sikkerhed

råderum så potentialerne

akvakulturen på havet kan realiseres det ser svært ud men vi vil gerne seriøst undersøge mulighederne så miljøet også er beskyttet på den baggrund ser vi frem til udvalgsarbejdet og venter

kan stemme for det her

og som jeg læser de marine virkemidler man har lagt op til at bruge tang og muslinger står der jo at de ting kun delvis vil

gøre det så der er nogle udfordringer men lad os prøve seriøst at gå ind i det med hinanden og se om om vi kan finde en vej hvor vi både kan skabe vækst for dansk akvakultur

er

i dag for at reducere udledningen af næringsstoffer for at kunne leve op til de internationale miljøforpligtelser danmark har tilsluttet sig det betyder at der skal man være opmærksom når man

placerer eventuelle havbrug om man om man helt får opfanget en eventuel merudledning det er noget af det vi vi undersøger

jo det er komplekst jo der er flere kilder

jeg tror ikke at vi er helt enige om hvor meget og hvor lidt udenlandske kilder

er jo

tydeligvis foregår går jo på miljøbelastningen og det er for så vidt også fint nok sådan som jeg opfatter hele aftalen

fødevare og landbrugsområdet men bestemt også her i forbindelse med havbrugssektoren så er det sådan at vi vil give nogle muligheder for vækst

jeg synes lige så godt vi kan tale rent ud af posen var jeg ved at sige

og kalde en skovl for en skovl og en spade for en spade for det er det vi bliver beskyldt for konstant synes jeg

som om det er gået hen og blevet til at fordi vi har lavet en aftale og fordi vi giver nogle muligheder inden for

miljøet hen hvor peberet gror det synes jeg bare at jeg vil dementere på det kraftigste for det har intet med det

det er min klare opfattelse at med de aftaler vi har indgået ønsker vi rent faktisk at give

erhverv en mulighed for at udvide for at have noget vækst for at hjælpe os med at få nogle bedre fødevarer og så

videre men det skal ikke være på bekostning af miljøet og det ligger klokkeklart i aftalen mellem de fire partier altså den nuværende regering og dansk folkeparti at såfremt miljøet bliver belastet yderligere skal vi mødes igen det ligger klokkeklart i aftalen og det gør det både på landbrugsområdet men det gør det bestemt også på det her område det

også derfor at når vi har de her diskussioner

godt nogle gange blive en lille smule irriteret jeg kan godt forstå man kan være bekymret men nogle gange synes jeg altså også man maler fanden på væggen hvis jeg

det er altså ikke bare et spørgsmål om at svine mere det her er et spørgsmål om at prøve at udnytte de muligheder der er i de forskellige erhverv

så vi stadig væk kan få en bøf på bordet så vi stadig væk kan få vores rugbrød og

det er jo egentlig det det drejer sig om og så gør vi det selvfølgelig på en måde så vi belaster miljøet mindst muligt det siger sig selv der sker også hele tiden en teknologisk udvikling som vi selvfølgelig på en eller anden måde skal have implementeret så så vi ikke bare sviner

sige så meget mere om forslaget dansk folkeparti går i hvert fald ind for

for at der bliver lavet de og de virkemidler så kan det godt være at man på papiret siger

udledes mere men jeg

med hele det her paradigmeskifte i forhold til fødevare og landbrugspakken

og ser hvordan forholdene er og det håber jeg da

også vi gør her er der nogle utilsigtede effekter og er der noget der ikke skal ske så bliver vi nødt til at rette op på det og det kommer vi da også til

jeg ved godt at man meget gerne vil gøre det omvendt og sige at vi er nødt til at have alle virkemidlerne før vi giver tilladelse men sådan hænger verden altså ikke

ikke stiller unødvendige hindringer i vejen for erhvervet for venstre er det afgørende og vigtigt at vi passer på vores fælles natur og at vi konstant er opmærksomme på det følsomme miljø i vores farvande og det lovforslag som vi behandler i dag lever selvfølgelig op til de her intentioner lovforslaget giver mulighed for at vi kan øge antallet af havdambrug uden at det forringer miljøet og det sker ved at indføre kompenserende tiltag i det omfang der er

ved dyrkning af for eksempel muslinger men også ved dyrkning af tang dette er nødvendigt eftersom dambrug medfører en

større udledning af næringsstoffer og disse næringsstoffer

optages så af plankton som muslingerne så at sige lever af og ved at dyrke muslinger sikres det dermed at mængden af næringsstoffer ikke øges selv om antallet af havdambrug stiger især dyrkning af muslinger har et

i forhold til at skaffe arbejdspladser

er faktisk et betydeligt uudnyttet potentiale eftersom der i dag dyrkes cirka to tusind

der mulighed for at få produktionen noget mere op der bliver endda nævnt tal omkring tolvtusind

dyrkning af tang er mindre udbredt men der er ligeledes et

bruges til fødevarer men også til dyrefoder eller biobrændsel og der pågår jo udviklingsprojekter som søger at benytte denne tang

dyrkes ved havbrug som råvare for eksempel også til

blive de første i verden til at dyrke deres eget foder samtidig med at

også bliver miljøneutrale venstre ønsker et danmark i balance hvor der er arbejdspladser og mulighed for vækst i hele landet og samtidig ønsker vi en miljøpolitik der bygger på grøn realisme og med de rette løsninger kan vi sikre flere arbejdspladser i landdistrikterne og samtidig også passe godt på vores

for os i venstre at vi skal støtte bakke op og stemme for det

set kan afsætte alt hvad de producerer vil godt spørge ordføreren om der ikke er andre veje at gå

med de negative miljøkonsekvenser

under kontrollerede forhold jeg vil godt høre ordføreren om det ikke er den vej

at bygge og drive renseanlæg effektivt blå blok vil øge kvælstofudledningen fra havdambrug med otte hundrede

det svarer til kvælstof fra toiletter fra en by

og tredstusind indbyggere hvis det bliver ledt urenset

det fremgår da også helt tydeligt fra ministerens

høringsnotatet

vurderingen fra miljøstyrelsen at de samlede miljøeffekter af lovforslaget forventes at blive negative det er meget bemærkelsesværdigt at merbelastningen fra vækstplanen for akvakultur kun indgik med fire hundrede og tre og tyve

mens merbelastningen med otte hundrede

ikke indgår det skyldes angiveligt at de nye havbrug skal placeres uden for de områder der er omfattet

det betyder bare at de skal placeres

der er omfattet af havstrategidirektivet og miljømål fastsat af de regionale

her er der altså heller ikke målopfyldelse og dermed heller ikke et såkaldt miljømæssigt råderum for mere forurening vi skal således ikke længere tilbage end til november to tusind og femten hvor miljøstyrelsen måtte stille fire ansøgninger om miljøgodkendelse af nye havbrug i bælthavet og østersøen ved bornholm i bero fordi den daværende naturstyrelse vurderede at der ikke var miljømæssigt råderum i disse områder til merudledning af kvælstof og fosfor i forhold til vandplanerne og i forhold til havstrategidirektivet

nu legitimeret med såkaldte kompensationsopdræt hvis næringsstofreducerende effekt der bare ikke er fagligt belæg for tidligere har der været planer om et nyt havdambrug ved endelave i horsens fjord miljøstyrelsen havde godkendt det men heldigvis blev godkendelsen ophævet af natur og miljøklagenævnet den treogtyvende december to tusind og fjorten i december to tusind og fjorten det

fangkultur med muslinger og tang har været foreslået som bedste tilgængelige teknik kommerciel produktion af muslinger og tang er fortsat på forsøgsstadiet

ikke tale om en gennemprøvet teknik der er bæredygtig i forhold til drift miljø og økonomiske forhold ligesom der er uafklarede forhold omkring fangkulturens effekt på udledningerne af næringsstoffer derfor er fangkulturer ikke at betragte som bedste tilgængelige teknik nu foreslår ministeren så at få vedtaget en lov som gør det lovligt at øge forureningen hvis der dyrkes lidt blåmuslinger og tang uden at

er fagligt belæg for at det virker effekten af kombinationsopdræt af muslinger og tang

og skaber samtidig en lang række andre problemer naturen og havmiljøet bliver tabere i de liberales forsøg på

overudnytte vores have med flere fiskeopdræt i havene det er en forurenende teknik som hører fortiden til og som producerer fisk

vækst i akvakulturerhvervet men det skal ske på et bæredygtigt grundlag og det er er fortsat etablering af nye havbrug i de indre danske farvande altså ikke jeg synes derimod det er spændende at der opstår fiskeopdræt på land hvor miljøforhold bedre kan kontrolleres verdens største landbaserede dambrug er opført ved hirtshals med nyeste miljøteknologi de bruger renser og genbruger havvand i produktionen det er fremtiden dette lovforslag er derimod en satsning en satsning på en forældet en forældet produktionsform på bekostning af miljøet det er ikke alene kortsigtet det er også uambitiøst i forhold til at skabe bedre vilkår for de virksomheder som satser på bæredygtige løsninger med en udvikling af teknologi baseret på landbaserede recirkulerede anlæg lad os få fiskeopdrættet på land

er en del af det der bygger på meget omfattende natur og miljøforringelser specielt på havbrugsområdet hvor planen muliggør en merudledning af kvælstof på otte hundrede og tre og

med med medicin og hjælpestoffer fra foderet enhedslisten kan ikke tilslutte sig

at det

med dokumenteret effekt lovforslaget er endnu en opfølgning på en meget omfattende aftale om fødevare og landbrugspakken som liberal alliance jo var en del af også før vi

at skabe grundlag for vækst i den danske akvakulturbranche

de her nye markedsmuligheder og danmark har faktisk knowhow på området som vi helt klart bør udnytte akvakulturvirksomhederne sidestilles ved ændringerne med andre virksomhedstyper der i henhold til miljøbeskyttelsesloven har mulighed for etablering eller udvidelse såfremt eventuelle udledninger renses ved kilden og uden at trække det meget længere end det kan jeg hermed sige

høj grad præg af at udkastet alene skal sikre opfølgning og implementering af den politiske beslutning om en vækstplan for dansk akvakultur der mangler i høj grad en afvejning af andre interesser og faglig og saglig begrundelse for anvendelse af kompensationsopdræt som marint virkemiddel et andet høringssvar fra dansk kano og kajak forbund og

skriver at forslaget i høj grad illustrerer hvordan havets offentlige arealer kan ende med at blive delt ud til økonomiske interesser uden at have fokus på helhedsperspektivet hvor andre aktører som anvender arealerne bliver taget i betragtning ej heller under hensyntagen til den strategiske diskussion om hvordan danmarks sidste vildmark skal forvaltes i fremtiden

foreningerne mener at det er en kortsigtet og udemokratisk måde at arbejde med en kompleks naturressource

de er forundrede over at miljø og fødevareministeriet betragter havet som en slags ingenmandsland hvor alle kan bygge uden landskabsæstetiske og kvalitative overvejelser

har også en kommentar som vi synes er yderst relevant de skriver

udvidelse af havbrugsproduktionen i danmark er en dårlig ide

fremtiden for dansk saltvandsopdræt ligger ikke i at producere fisk i åbne netbure til havs men i recirkulerede saltvandsanlæg som kan rense sit spildevand og håndtere sygdomme langt mere miljøvenligt det giver samtidigt den teknologiudvikling som allerede idag udgør en større del af branchens indtjening

synes at man i udvalgsarbejdet bør kigge lidt på hele konceptet

typisk giver anledning til et forbrug på to en halv gange

altså at man ved at opdyrke rovfisk også bidrager til overfiskningen og og det man måske skulle gå efter mere strategisk var at kigge på at opdyrke

det ville have mange fordele og det vil vi gerne arbejde videre med i udvalgsarbejdet

kommer fra danmarks naturfredningsforening danske farvande er naturgivent sårbare overfor for mange næringsstoffer og stadigt langt fra at opfylde deres målsætninger om god økologisk tilstand

ideen om fuld kompensation for udledte næringsstoffer er ikke pt en dokumenteret og afprøvet mulighed i fuld pålidelig drift delvis kompensation som lovforslaget omtaler betyder naturligvis merudledning og

en forringelse i vandmiljøet som vandrammedirektivet ikke

der er kastet mange penge efter de her kompenserende løsninger senest

som resulterede i at man med en rapport kunne vise at de

at der måtte være en fejl og derfor

vil jeg også i udvalgsarbejdet komme

der er godkendt med vilkår om kompenserende marine virkemidler efter regler udstedt i medfør af § fem og tredive stykke tre væsentlig forurening eller risiko for væsentlig forurening kan tilsynsmyndigheden meddele påbud om at

og det synes jeg er mærkeligt

men for eksempel er der jo også som dn også fremhæver havbrug som også taber store mængder iltforbrugende organisk stof og

er medicin og hjælpestoffer og de indgår slet ikke i kompensationen så ændringsforslaget

fra min side vil være at vi ændrer det sidste

væsentlig forurening eller risiko for væsentlig forurening kan tilsynsmyndigheden meddele påbud om at nedbringe den pågældende

at opfylde vandrammedirektivet og sikre rent vand i søer åer og vandløb

sådan er det ligesom vi har problemer med vandløbene

er ikke blevet mindre med landbrugspakken tværtimod i den situation forekommer det ikke hensigtsmæssigt at gamble med en mulig merudledning fra havbrug kompensationen for muslingeopdræt virker usikker og det er ministeren som har kompetence til at udarbejde regler for påbud om yderligere foranstaltninger ved mere forurening der er i øvrigt andre miljømæssige negative konsekvenser ved øget produktion end den næringsstofsbelastning som muslinger og tang måske kan kompensere for muslingeanlæg har også selvstændige negative effekter på natur miljø og landskab og beslaglægger store arealer opdræt af saltvandsfisk bør principielt foregå

og det er sikkert også fremtiden vækst i akvakulturen

indgå i en samlet løsning med landbruget hvor der er en samlet plan med løbende reduktion af næringsstoffer til vandmiljøet og en fast målsætning for opnåelse af god økologisk kvalitet i den nuværende politiske situation med et snævert flertal bag landbrugspakken og aftalen om akvakultur kan radikale venstre ikke støtte lovforslaget

planen i to tusind og syv og tyve

findes plads til produktion af fisk til havs hvis altså andre landes belastning med næringsstoffer også bringes

hvad så med den fysiske plads sf ønsker ikke at synlige havbrug skal have plads i fjorde eller kystvande og slet ikke fiskebrug som jo så vil

djursland er man meget bekymret over planlagte havbrug fordi de ikke pynter men jo også fordi de stjæler den forureningskvote som landbruget allerede til fulde lægger beslag på og mere til vi er tilhængere af en egentlig fysisk planlægning til havs

til det ene eller det andet som kan genere andre interesser end dem der er

spurgt i processen sf er også tilhængere af internationalt vedtagne standarder for vand og naturkvalitet

er regeringen tilsyneladende ikke jeg har den femte december stillet en række spørgsmål

spørgsmål to hundrede og elleve til ministeren om den danske strategi

bindende internationale mål som kom frem i forbindelse med regeringens fremlæggelse af en komitésag derudover fremgår det jo tydeligt af lovforslaget at det vil medføre forurening med kvælstof fosfor og andre stoffer selv hvis det skulle lykkes at udligne den ekstra forurening med næringsstoffer ved hjælp af tang eller muslingefarme

lovforslaget at der vil ske en ekstra forurening uanset de kompenserende muslinge tang og algebrug som der i øvrigt ikke er ordentlig dokumentation

effekten af sf kan derfor ikke støtte

virkemidler der kan anvendes bekendtgørelsen skal også indeholde nærmere regler for drift af havbrug der får vilkår om etablering af drift af kompenserende

marine virkemidler herunder hvordan egenkontrol skal sikre at der kompenseres for tilstrækkelig mængde af næringsstoffer i første omgang forventes muslingeopdræt og tangdyrkning at blive optaget i bekendtgørelsen som kompenserende marine virkemidler

giver mulighed for at der på længere sigt kan tilføjes andre virkemidler

kan man udvide det her område med det nuværende videns og erfaringsgrundlag er det vurderingen at det primært er opdræt af muslinger

være praktisk og økonomisk realiserbart lovforslaget lovforslaget vil kunne gælde for havbrug der etableres eller udvides efter den forventede bekendtgørelses ikrafttræden altså først derefter muslingeopdræt som kompenserende marint virkemiddel virker ved at muslingerne

er videnskabeligt belæg for kompenserende effekt gennem projekter foretaget blandt andet

tilsyn hermed langt størstedelen af de næringsstoffer der udledes fra havbrug forefindes dog som opløst kvælstof og fosfor danmark har et stort potentiale og en lang tradition for akvakulturproduktion

forudsætninger for at være med på den del af markedet

der vil blive stillet krav til mængde af kvælstof og fosfor der skal fjernes ved hjælp af marine virkemidler og krav til havbrug skal kunne dokumentere at der reelt fjernes tilstrækkelige mængder af næringsstoffer og det her er jo vigtigt

primære hindring for vækst i den danske havbrugsproduktion

at havbrug udleder kvælstof og fosfor til havmiljøet lovforslaget ændrer miljøbeskyttelsesloven og skaber hjemmel til at udstede regler som gør det muligt at godkende havbrug der ellers ikke ville kunne opnå miljøgodkendelse på grund af forholdet til havmiljøet med de nye regler kan havbrug miljøgodkendes med vilkår om at der skal etableres og drives kompenserende marine virkemidler vilkåret kan stilles hvis der ikke inden for det eksisterende miljømæssige råderum kan tillades en merudledning og læg mærke til det vilkåret kan stilles hvis der

betyder at havbruget skal etablere kompenserende marine virkemidler der helt eller delvist fjerner næringsstoffer fra vandet på den måde fjerner havbruget næringsstoffer i det kystvand

som bliver påvirket af udledninger fra havbruget efter gældende miljøbeskyttelseslov kan der stilles vilkår om at en virksomhed skal begrænse eller rense udledningen ved kilden et kompenserende marint virkemiddel renser ikke havbrugets udledning ved kilden men fjerner næringsstoffer i det vandområde som havbruget påvirker med sin udledning for at skabe mulighed for

om kompenserende marine virkemidler er det derfor nødvendigt at ændre miljøbeskyttelsesloven i de regler der udstedes i medfør af lovforslaget vil det blive fastlagt hvilke marine virkemidler der kan anvendes kun marine virkemidler der har en dokumenteret effekt

tilsyn vil kunne tillades på nuværende tidspunkt er der to typer af virkemidler der er testet i danske farvande opdræt af muslinger og dyrkning af tang for disse virkemidler har på baggrund af projekter foretaget af blandt andet aarhus

og dtu videnskabeligt belæg for den kompenserende effekt og vi har mulighed for at føre effektivt tilsyn hermed det er også et klart svar til enhedslistens ordfører der

spørgsmålstegn ved om der er videnskabeligt belæg for det

så adresserede enhedslistens ordfører også et forhold omkring endelave klagenævnet ophævede i endelavesagen miljøstyrelsens miljøgodkendelse på baggrund af en konkret vurdering men klagenævnet forholdt sig i den forbindelse ikke til den kompenserende effekt af muslingeopdræt og tanganlæg som enhedslistens ordfører ellers beskæftigede sig med nyere praksis fra natur og miljøklagenævnet peger på at miljøbeskyttelsesloven

til at fastsætte vilkår om kompenserende marine virkemidler ved godkendelse af havbrug men forureningsbekæmpende foranstaltninger forstås i den gældende miljøbeskyttelseslov som foranstaltninger der foretager rensning ved selve kilden som jeg også sagde i min

godkendelsen tillader en produktion svarende til en tiendedel af det tidligere endelavehavbrug og omfatter ikke kompensation

understrege den sammenhæng når nu enhedslistens ordfører

hvis radikale venstre og socialdemokratiet tiltræder lovforslaget

der er kommet en teknisk afklaring blandt andet afledt af de spørgsmål som venstres ordfører også har stillet her i salen

det ikkeafsluttede forsøg i skive fjord som endnu ikke er fuldt afrapporteret og som

ministeren lægger til grund for at der nu skulle være videnskabeligt belæg for at muslingeopdræt kunne være et virkemiddel som kunne være kompenserende

hvis det er sådan at man politisk vil acceptere en øget forurening et sted hvis man gør en god gerning et andet sted det er ligesom at acceptere øget forurening i københavn hvis der kommer elbusser i aarhus jeg synes ikke det er et godt

institut ligesom dtu vet og

om næringsoptag blandt andet ved dyrkning af tang så der er forskellige forsøg der er set på der er også i forbindelse med havbrugsdrift i området ved horsens fjord blevet udført forsøg med storskalaproduktion af muslinger og tang

forskellige forhold men jeg henholder mig til at det er videnskabeligt dokumenteret blandt andet

og da jeg ved at ordføreren fra enhedslisten lægger vægt på at videnskabelig dokumentation fra blandt

er vigtig glæder det mig at vi kan henholde

det begge to og det betyder jo også at enhedslisten trygt

der er jo en dimension i det her som også er væsentlig og som også adresserer noget af det som herre christian poll taler om

når vi er et land der kan levere fødevareproduktion med en meget meget lav miljøbelastning også at gå foran i det paradigme for ellers ser vi jo at

alle mulige andre steder i verden importeret til det danske marked

fordi der kommer japanske arbejdere hertil og trækker rognen ud og tager den med tilbage

der jo står at hvis der er en væsentlig forurening eller risiko for dette kan tilsynsmyndigheden meddele påbud om at nedbringe næringsstofbelastningen men det kan

enkelte havbrug vi nu har hvad nu hvis det er medicin eller hjælpestoffer der skaber en ekstra forurening

der jo er taget højde for såvel medicinrester som kvælstofbelastning og

jeg synes netop at det her er et utroligt godt eksempel på hvor alternativets gode ord om en bedre verden faktisk kunne omsættes

nogle gange forfærdelige forhold her

alternativets storsind over for verden faktisk omsættes i praksis og det ville da være glædeligt

vi åbner forhandlingerne og den første er

har lagt an til en meget forhastet proces af et kompliceret lovforslag

det er ikke godt nok og det er det slet ikke i lyset af at det her lovforslag er så omfattende

sidste side står side to hundrede og elleve så det er mange komplekse sider

er lagt op til på nuværende tidspunkt det er noget vi skal drøfte i folketingets udvalg

lovforslaget fem dele for det første foreslås det at regulering af staldanlæg og udbringning af gødning på markarealer adskilles så kommunalbestyrelsens afgørelser fremover alene vil omfatte anlæggene mens reguleringen af udbringningsarealerne vil ske gennem generelle regler uden krav om forudgående tilladelse eller godkendelse for det andet omlægges reglerne om beskyttelsesniveauer i den nuværende miljøgodkendelsesordning til nye generelle krav for udbringningsarealerne gennem de nye generelle regler ønsker regeringen at begrænse miljøpåvirkningen fra kvælstof fosfor ammoniak og zink for det tredje hæves harmonigrænsen for udbringning af husdyrgødning fra visse dyrearter så den kommer til at svare til nitratdirektivets øvre grænse på

kvælstof per hektar for det fjerde foreslås det at produktionsrammen fastlægges ud fra antal kvadratmeter produktionsareal frem for ud fra antal dyr

som en sidste og femte ting udrulles regeringens forpagtningsmodel fra fødevare og landbrugspakken i skikkelse af en frivillig efterafgrødeordning som vistnok er mere frivillig af navn end af gavn hvor regeringen har indført en garanti for miljøeffekt ved at gøre det muligt at reducere

hvor landmændene ikke leverer de efterafgrøder der er meldt ind

i socialdemokratiet er vi optaget af at sikre at landbruget reguleres mere målrettet og smartere samtidig ønsker vi at reguleringen af dansk landbrug er forankret bredt i folketinget sådan at der er ro om landbrugets rammevilkår da det her forslag er et skridt mod en mere målrettet og smartere regulering af dansk landbrug som vi foreslog i vores vækstplan for fødevarer er vi overordnet enige i de helt grundlæggende tanker bag den nye reguleringsmodel som lovforslaget indeholder vi ønsker at adskille mark og staldarealer og vi vil gerne forenkle godkendelsesprocesserne derfor vil vi i udgangspunktet gerne nå til en aftale med regeringen landbrugserhvervet har brug for bredere og mere stabile flertal bag deres rammevilkår men det leder mig selvfølgelig også frem til vores væsentligste bekymringspunkter for at vi kan nå

aftale skal vi skal vi kende konsekvenserne af det her lovforslag det gælder selvfølgelig både de erhvervsmæssige konsekvenser men i særdeleshed også beskyttelsen af vores natur og miljø som sagt vil vi gerne skabe ro om dansk landbrugs rammevilkår den ro kan opnås ved at sikre en aftale i balance hvor vi også er sikre på at eu ikke kommer med nye krav som vi så det med efterafgrøderne på den baggrund ønsker

gennem en meget grundig udvalgsbehandling som jeg

og ud fra et meget reelt ønske kan få belyst de ting jeg lige har problematiseret vi er ærgerlige over at regeringen indtil videre har hastet landbrugspolitikken igennem i folketinget lad os nu gøre det ordentligt den her gang sådan at vi kan få en ordentlig proces og forhåbentlig

den brede enighed der kan give ro om den fremtidige regulering af dansk landbrug på den baggrund ser vi frem til udvalgsbehandlingen og jeg håber at vi

beskyttelsesniveau

sige at

er også mere neutrale observatører i det her som jeg anser blandt andet kl som værende der har rejst nogle opmærksomhedspunkter om det er hår i suppen eller hvad det er ved jeg ikke men det er i hvert fald noget der gør at der er nogle

den nuværende regering får lavet det her skifte som jeg tror at vi alle sammen enige

hvor mange dyr man har og hvor stor en mark man

lugte der ikke må være der og jeg ved ikke hvad

er godt at man laver den her adskillelse jeg mener at det her

nemmere tilgang til at få vækst i landbruget og som ved den tidligere sag

havbrug synes jeg faktisk det er rigtig relevant det er jo et politisk valg vi har truffet vi vil gerne have at der kommer vækst i

et politisk valg det erkender jeg blankt men jeg synes også at vi hele tiden har

skal løses jeg håber lidt på at socialdemokratiet også kan komme med i den her aftale jeg synes at det kunne være rigtig godt

jeg synes også den socialdemokratiske ordfører åbner for det om det så er for

trække tingene i langdrag eller et reelt ønske

så får lovbehandlingen vil komme nogle spørgsmål men jeg håber virkelig at vi kan få det afklaret så

det også kan blive støttet af andre end aftalepartierne det er mit oprigtige ønske

til gavn for os alle sammen jeg tror også det vil gøre det lettere

opfattelse at det ikke går ud over miljøet

sidste ting jeg vil sige er at hvis såfremt ifald vi på det punkt skulle tage fejl ligger der og jeg nævner det bare igen en klokkeklar aftale mellem aftalepartierne om at så mødes vi for så skal vi gøre

for vores intention er ikke at der skal svines mere med de ord

det er tydeligt for alle at dansk folkeparti i hvert fald

også sikker på at ministeriet vil være meget behjælpelige

hvis der er noget ekstraordinært hvis der er et eller andet som man siger

hvorvidt tidsplanen skal være på den ene eller

både for landmanden og for kommunerne med lovforslaget fjerner vi så en række bureaukratiske hindringer og det er positivt for både landmændene og

til vores fælles miljø og natur at der nu bliver gjort noget ved det her ud over forenkling

er fleksibilitet inden for givne rammer og hurtig sagsbehandling grundstenen i den nye husdyrbrugslov grundstenen som skal sikre at husdyrproduktionen i fremtiden kan udvikle sig smidigt loven lægger op til at få adskilt reglerne for udbringning af husdyrgødning fra de regler der regulerer udledningen fra stalden det vil sige som

mark og stald i reguleringen det er vigtigt for mig at pointere at det ikke er intentionen at ændre på beskyttelsen af naturen eller miljøet

for landmanden at omstille sig til markedets behov

forslaget er så at sige miljømæssigt beskyttelsesmæssigt neutralt udspredningen af husdyrgødning på arealerne skal fremadrettet reguleres i generelle regler og det betyder faktisk at alt husdyrgødning i fremtiden bliver omfattet af en generel regulering

kun den husdyrgødning der kommer fra

det bliver også muligt at udsprede en

stigende husdyrtryk i et område vil der desuden blive taget hånd om vandmiljøet med for eksempel ekstra husdyrefterafgrøder altså lige præcis et udtryk for den nye målrettede miljøregulering staldanlæggene bliver fremadrettet reguleret

frem for hvor mange grise eller kyllinger eller køer der går i stalden

på staldanlæggene på samme måde som man også kigger på erhvervsejendomme i anden forbindelse det giver bedre mening i forhold til miljøet naturen påvirkes nemlig ikke af antallet af grise i en stald men af den udledning som måtte komme fra dem

fokus jo bedre og mere rigtigt og målrettet overgangen fra en grænse for antallet dyr der produceres i stalden til emissionen fra stalden betyder også at så længe

overholder dyrevelfærdsreglerne og

udledningsgrænserne er der en mulighed for en større fleksibilitet for landmændene end i dag

til at omstille produktionen og til

har været bundet af et for rigidt bureaukrati vi får en regulering der

industrien som jeg også tidligere har været inde på det vil også give incitamenter til at investere i miljøteknologi når man vil tilpasse og udvide sin produktion det er en lovændring der som sagt længe undervejs

også noteret mig at husdyrreguleringsudvalget tilbage i to tusind og elleve kom med anbefalinger som er i tråd med det forslag som vi

grønne organisationer kl særlige eksperter og erhvervet med omkring bordet og anbefalede en adskillelse af areal og anlæg som vi jo også er inde på natur og landbrugskommissionen kom med samme anbefaling og det samme gjorde den daværende socialdemokratisk ledede regering i deres vækstplan for fødevarer

så blevet tid til at sætte handling bag ordene og få realiseret de her ting

også at vi kan få en god udvalgsbehandling

støtter venstre naturligvis lovforslaget og vil stemme for det senere

at man kunne have et landbrug med noget harmoni et holistisk landbrug landbrug hvor

der måske var nogle samarbejdsrelationer i nærområdet som gjorde

landbrug som var i harmoni

sker en hævning af harmonikravet

at finde på noget så har man et problem

lovforslaget rummer rigtig mange betænkelige forhold og mangel på beskrivelse af dets konsekvenser for naturen og miljøet og sundheden og økonomien

tage et par stykker forslaget vil formentlig være i strid med eus vandrammedirektiv da det vil kunne forringe tilstanden i mange danske søer

af fosfor det står i skærende kontrast til myndighedernes

i henhold til bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for

den mængde som afgrøden kan optage på arealer med høje fosfortal og på lavbundsjorder

og to og tyve kan tages stilling til hvorledes vi bedst muligt kan sikre os

tilbagegangen i følsomme vandmiljøer forårsaget af fosfor

til beskyttelse heraf først vil blive gennemført på et senere tidspunkt det hænger jo ikke sammen hvis man vil tage vores natur og miljøbeskyttelse alvorligt forslaget fjerner den målrettede beskyttelse af grundvandet og giver mulighed for merudledning

sikret via nogle efterafgrøder forslagets hensigt er at sikre grundvandet gennem indsatsplaner

de cirka halvtredstusind ikkealmene vandforsyninger i landområder beskyttes ikke forslaget nævner ikke dette forslaget behandler ikke de sundhedsmæssige aspekter af øget forurening

ikke hånd om grundvandsforekomster uden for områder med særlige drikkevandsinteresser forslaget sikrer dermed ikke

og vil dermed kunne forringe tilstanden i grundvandsforekomsterne det er derfor uvist om loven lever op til eu retten for eksempel grundvandsdirektivet forslaget vil medføre at en lang række landbrug får lov til at øge forureningen og det skal betales af andre borgere via vandselskaber og kommuner og omfang og konsekvenser er der ikke redegjort for det fremgår af lovforslaget

kunne ske en øget påvirkning i forhold til miljøbelastning og at der skal ske en geografisk forskydning i belastningen men der redegøres ikke for hvor der konkret er risiko for øget belastning

i strid med habitatdirektivet fordi der ikke fremadrettet skal tages hensyn til de planter og dyrearter som vi har en særlig forpligtelse til at beskytte og hjælpe det er således tydeligt at lovforslaget flere steder er på kant eller direkte i konflikt med flere direktivforpligtigelser i enhedslisten

vi føler os bestemt ikke betrygget i forhold til at danmark vil komme på kollisionskurs med eu igen men der synes utvivlsomt at være en rød tråd

hvor efterspillet med eu langtfra langtfra er overstået enhedslisten forstår ikke

åbne øjne vil sætte miljøbeskyttelsen over styr endda mens europa kommissionen stadig forholder sig kritisk til den omstridte landbrugspakke det er på den baggrund at enhedslisten

på nuværende tidspunkt ikke kan støtte forslaget vi ser med gru

tidsplanen for behandlingen af dette forslag

helt urealistisk at man kan nå at stille alle de spørgsmål der bør stilles inden for svarfristen og jeg ville nødig være ansat hvis jeg skulle svare på alle de spørgsmål inden for svarfristen

håndtering af en stor sag og derfor vil jeg gerne appellere til

bureaukrati og administrativt bøvl ved selv de mindste ændringer af forholdene på den enkelte bedrift forslaget her vil forbedre de forhold og sikre en mere direktivnær implementering af reglerne samt øge fleksibiliteten og friheden for landbrugserhvervet samtidig er vi faktisk i stand til overordnet set at opretholde samme høje niveau af miljøbeskyttelse som vi har i dag

sikre os imod tilbagegang i tilstanden af vores overfladevand og grundvand med forslaget adskilles mark og stald landbrugsjorden tages dermed helt ud af miljøgodkendelsen og al snak om antal dyreenheder per hektar kan forstumme

i stedet vil arealerne fremover blive reguleret mere generelt med et nu hævet harmonikrav og en kontrol via gødningsregnskaberne for den enkelte bedrift der er så desuden indført en ny såkaldt stipladsmodel til regulering af husdyranlæg det støtter liberal alliance selvsagt der er dog nogle opmærksomhedspunkter som meget passende kan fremhæves i den her forbindelse og det er fordi der mig bekendt er en noget hullet og ufuldstændig viden om vores fosforkredsløb og det vil vi i liberal alliance meget gerne have styrket

hæves ved brug af målinger på den enkelte bedrift

er i øvrigt også fuld udnyttelse af de nytildelte kvælstofkvoter hvilket tilsyneladende ikke sker ude i virkeligheden og vi er derfor helt på den sikre side med hensyn til kvælstofudvaskning og loven er som sådan også dermed et udtryk for en form for livrem og seler tilgang landbrugets

organisationer lægger i deres høringssvar meget fokus på de mange

som gamle efterafgrødeordninger og den administrative opbygning af disse hvilket desværre ikke er omfattet af den nærværende lovgivning men det fortæller mig at

flere partier end de partier der står bag fødevare

meget fokus på det næste skridt

det er i den forbindelse særligt vigtigt at bekendtgørelser og vejledninger kommer på plads hurtigst muligt og at reglerne er gennemsigtige

sidst men bestemt ikke mindst er det for mig en lille smule beklageligt

at det i den her sammenhæng ikke udelukkende har kunnet lade sig gøre ad frivillighedens vej men at der så tilsyneladende nødvendigvis skal være en trussel med om kvotereduktion hvis udlægningen af efterafgrøder af den ene eller anden grund forhindres og det vil jeg gerne

en kæmpe omvæltning af en lovgivning

det her jo faktisk er igennem på meget kort tid

parterne derude har forhandlet om det her i

jeg som medlem af folketinget og de få mennesker jeg har til at hjælpe mig

et meget højt pres for at forstå alle de aspekter der er i den her lovgivning og forholde os begavet til hvad det så vil betyde for det der betyder noget for os især natur og miljø

især når man har med så mange forskellige lovtekster at gøre og især også når man har med noget hvor man ligesom kaster det hele op i luften med henblik på at lade det falde ned på en ny måde

regeringen gør det her jeg har endnu ikke fået

reguleringen af stald og anlæg fra arealerne

økologisk landsforening jo siger

så meget mening på et økologisk landbrug hvor man netop søger at have lokale cyklusser for både sine næringsstoffer

som ikke skiller tingene ad og da

ligger alternativet på sinde at vi omlægger til hundrede procent økologisk produktion i løbet af fire og tyve år fra nu

grundlæggende en dårlig idé når jeg så samtidig læser

høringssvarene fra fra nogle af dem der er dybt inde i sagerne kan jeg se at

er i strid med vvm direktivet fordi der ikke skal laves en konkret vurdering af

nævner at forslaget ikke lægger op til

der er en betydelig slækkelse

emissionen af ammoniak og det vil sige at emissioner i form af støj og lugt og transportarbejde

landskabelige værdier og natur og friluftsliv

i den her sammenhæng så

ændre så meget på tingene uden at der lader til at være helt styr på miljø

cyklus lokalt som blandt andet handler om næringsstoffer og og i det hele taget jordforbedring og hvis man

vil det være noget helt andet end man har brug for i et økologisk landbrug

to ting der gør at det ikke ligner noget som

som er enkle og letforståelige men som giver en høj natur

med loven nemlig at anlæg nu bliver skilt fra arealer

og så bliver man reguleret efter den udledning der kommer fra bruget og ikke

hvor mange dyreenheder man har per hektar det minder om den måde vi regulerer andre industrier og andre brancher på der er dog en række problemer når man kigger ned i detaljerne i lovforslaget som vi ønsker at få boret ud i udvalgsbehandlingen

nitrat svækkes for det andet stilles der primært krav

ammoniak men det er ikke klart om der stadig vil være de samme krav

og støj samt placering af anlæg ud fra landskabelige hensyn for det tredje økologisk landsforening

at mere ekstensive landbrug vil blive ramt af denne model det er delvis imødekommet i høringsnotatet men radikale venstre ønsker

ikke den samme beskyttelse af heder og overdrev som af anden natur regeringen skriver eksplicit at de vil undersøge om det er direktivnødvendigt at tage hensyn til disse naturtyper det er uklogt eftersom heder og overdrev er meget følsomme over for ammoniak som lovforslaget netop handler om med andre ord

for selve reguleringsmodellen men lige nu har

en række spørgsmål som vi gerne vil have afklaret inden vi tager endelig stilling til om vi er for eller imod

den nuværende beskyttelse af naturen

er det ikke tilstrækkeligt det nuværende beskyttelsesniveau

fører til forarmelse af naturen sundhedsskader nitratudvaskning

som er en begrænset ressource iltsvind og tab af biodiversitet en forudsætning for sf er at miljøbeskyttelsesniveauet skal hæves

blandt andet sikrer at vi når miljø og naturmålene

behovet for at standse tilbagegangen i biodiversiteten

og levestederne inden to tusind og tyve det fremgår

vi vil derfor prioritere indsatsen for at standse tilbagegangen i biodiversiteten når vi så er tilbage i dagligdagen

er det business as usual det foreliggende forslag modvirker indsatsen for at forbedre naturens vilkår og biodiversiteten den generelle regulering af ammoniakbelastningen af naturen sikrer kun et mindre areal af de ammoniakfølsomme naturområder

naturtilstandskategori i og slet ikke de naturarealer der allerede lider overlast og er stærkt belastet ministeriet er ved at afklare om kategori

heder og overdrev som er store arealer også skal beskyttes

falder helt ud af prioriteringen af forskellige årsager

det er fint at prioritere indsatsen efter brandmandsprincippet men hvis man vælger at differentiere ammoniakbeskyttelsen efter naturtilstanden ved at tillade øget belastning af naturområder i ringe

dårlig naturtilstand vil man uundgåeligt komme til at skabe en forværring af områdernes tilstand lovforslaget modvirker derfor regeringsgrundlaget den generelle ammoniakregulering bør som minimum sikre beskyttelse af alle ammoniakfølsomme naturområder og det vil være en administrativ forenkling som gavner biodiversiteten herunder de arter som vi direkte er forpligtet til at yde særlig beskyttelse det vil også mindske den forudsigelige konflikt mellem mellem kommunernes grønne danmarkskort og landbrugets ønske om at inddrage naturen

fra landbrugsarealet landbruget fylder jo mere i danmark end det areal der ejes af landmænd sf vil i udvalgsarbejdet gå i dybden med det og andre dele af lovforslagets konsekvenser for miljøet vandet

sundheden naturen og biodiversiteten vi er enige i at stipladsmodellen er så langt man kan komme i dag men hvornår får vi en regulering der sidestiller husdyrproduktionen med anden produktion

konkrete vilkår til de enkelte emissioner af

drivhusgasser og så videre med hensyn til fosfor er der behov for en national fosforplan så vi ikke udhuler en begrænset ressource det er uden for lovens formål det ved jeg godt men loven bør i det mindste bidrage til at minimere

måske en økonomisk fordel for svineproducenter der leverer smågrise til slagtning i tyskland men hvad med samfundets nytteværdi for eksempel når der skal kompenseres for den forøgede udledning af drivhusgasser i transportsektoren

går også

husdyrbrug og det er der så sandelig brug for med lovforslaget

reguleringen så kommunalbestyrelsens afgørelser om tilladelse til eller godkendelse af husdyrbrug fremover alene vil omfatte anlæg altså stalde og beholdere

mens reguleringen af jordarealer vil ske gennem generelle regler uden krav

eller godkendelse reglerne om beskyttelsesniveauer i den nuværende miljøgodkendelsesordning omlægges til nye og generelle krav for jordarealer så der overordnet set opnås samme miljøbeskyttelse som i dag med lovforslaget hæves

udbredning af husdyrgødning så den kommer til at svare til nitratdirektivets øvre grænse på

udvaskningen af nitrat til vandmiljøet imødegås via krav om efterafgrøder som kan veksles til gældende alternative alternative virkemidler fremover fastlægges produktionsrammen ud fra antallet

produktionsareal i stedet for

dyr fordi nyere viden viser at tabet af ammoniak fra stalde i højere grad hænger sammen med

at produktionsarealerne og jordarealerne skilles ad

færre beregninger flere målestationer

omlægningen er miljømæssigt neutral samtidig med at der realiseres betydelige administrative forbedringer og forenklinger

vi forenkler og forbedrer reglerne samtidig med at vi holder fast i miljøbeskyttelsen en selvstændig husdyrregulering blev skabt med den første husdyrbruglov fra to tusind og syv der er nu behov for at gennemføre en større ændring af reguleringen og tiden er kommet til at gøre det nemmere for landmændene når de for eksempel ønsker at udnytte at der er blevet plads til lidt flere dyr i staldene

særlig i forhold til arealerne bliver det nu nemmere i dag skal der ofte foretages omfattende beregninger i forbindelse med ansøgningerne ligesom landmændene løbende skal anmelde til kommunerne hvis de forpagter nye arealer eller mister nogle forpagtninger helt generelt må vi konstatere at miljøeffekten af alle disse konkrete vurderinger og beregninger i de nuværende godkendelser ikke fuldt ud står mål med det store administrative arbejde denne erkendelse af at reglerne for miljøgodkendelse af husdyrbrug bør forbedres blev allerede klar i forbindelse med husdyrreguleringsudvalgets afrapportering i to tusind og elleve her anbefalede et bredt sammensat udvalg af interessenter og eksperter at arealdelen af miljøgodkendelserne med fordel kunne håndteres gennem generelle regler så miljøgodkendelsen fremadrettet kun skulle omfatte stalde og opbevaringsanlæg det blev desuden anbefalet at anlægsreguleringen skulle være emissionsorienteret det vil sige bygget op om

emissionerne af ammoniak og lugt til omgivelserne altså den faktiske udledning

på sigt skabe fleksibilitet til miljøeffektivt at udnytte staldanlæggene fuldt ud uden at skulle søge kommunen om lov til en udvidelse anbefalingerne blev bekræftet af

gennemført idet det er en vigtig brik i

til at mindske de administrative byrder for landbrugserhvervet og sørge for at udviklingen af landbrugserhvervet understøttes af en effektiv og korrekt sagsbehandling der vil altid være en overgangsperiode når nye regler indarbejdes hvor borgere erhverv og myndigheder skal tilegne sig viden om de nye regler og it systemer og indarbejde dem i praksis det kan ikke undgås

prioritet for regeringen at gøre overgangen til nye regler så gnidningsfri som muligt og min forventning er at efter en overgangsperiode vil vi begynde at høste fordelene af

i forhold til det andet niveau sker der ikke grundlæggende ændringer i

generelle miljøbeskyttelsesniveau

når man går fra et system der er baseret på enkelte tilladelser til et system der er baseret på generel regulering det er mit håb at vi med lovforslaget får skabt et robust og holdbart reguleringssystem

hvorvidt der siden hen skal ske ændringer i forhold til miljøbeskyttelsesniveauerne er ikke noget vi beslutter med denne lovgivning i regi af aftalen om naturpakken iværksatte vi et arbejde omkring beslutningsgrundlaget for reglerne om ammoniakudledning fra staldene derudover kan der fortsat ske gradvise ændringer i takt med den teknologiske udvikling for eksempel i forhold til staldsystemer og foder forbedret viden om miljøpåvirkning erfaringer fra andre landes reguleringer og ændringer i eu reguleringen at vi har skabt et robust reguleringssystem tjener både

vores beskyttelse af miljøet og hensynet til de danske produktionserhverv vi passer på vores miljø ved at have en regulering der er bæredygtig også på lang sigt og som lever op til vores direktivmæssige forpligtelser over for eu samtidig tager vi hensyn til at erhvervet har sikkerhed for deres investeringer i nye produktionsanlæg arbejdspladser og miljøteknologier ved en holdbar regulering hvor der er taget højde for beskyttelsen af vores natur og miljø og hvor naboer sikres

er derfor tale om et lovforslag som gennemfører de tanker og ideer der har været bred tilslutning til gennem flere år en ny husdyrregulering hvor erhvervet og myndighederne får væsentlige administrative fordele og hvor vi fastholder miljøbeskyttelsen jeg håber derfor også at vi får en god dialog i udvalget

det er nødvendigt med en ikrafttrædelse her den første marts to tusind og sytten og hvorvidt tidsplanen ikke kan ændres i udvalget

er opmærksom på at når vi

det jo af hensyn til landmændenes mulighed for at planlægge deres gødningsanvendelse og udlæg af efterafgrøder gødningsplanlægningen skal efter de eksisterende regler i gødskningsloven være afsluttet den enogtyvende april og hertil kommer at det er spild af kommunernes tid og landmændenes penge hvis kommunerne efter den første marts fortsat skal

når vilkårene ophæves og erstattes af nye generelle regler den første august to tusind og sytten men ministeriet vil gøre hvad det kan for at facilitere udvalget så selv den skarpe tidsplan også kan være medvirkende til at loven træder

godt tredive lande inklusive sverige tyskland holland og frankrig der har anerkendt folkedrabet

millioner uskyldige armenske civile i osmannerriget folkedrabet er ikke blot en del af verdenshistorien

også en del af danmarkshistorien for under folkedrabet spillede to danske kvinder marie jacobsen og karen jeppe en heroisk rolle i at hjælpe armenierne de to kvinder er eksempler på danske helte der fortjener langt langt mere anerkendelse end de får i danmark i dag ingen historikere ved deres fulde fem betvivler at folkedrabet fandt sted

dokumenterede men i tyrkiet i tyrkiet er det forbudt at nævne folkedrabet den tyrkiske regering fører en aktiv benægtelsespolitik der senest har ført til at den tyrkisk armenske parlamentariker garo paylan nu står til fængsel fordi han i sidste uge nævnte folkedrabet

yazidierne og assyrerne i det tyrkiske parlament derfor skal han nu i fængsel det understreger hvor højaktuel og vigtig den her debat er for ti år siden blev den tyrkisk armenske redaktør og menneskerettighedsforkæmper hrant dink myrdet efter at han i længere tid var blevet udsat for mordtrusler som var blevet ignoreret af myndighederne fordi han talte for en anerkendelse

retsforfulgt af de tyrkiske myndigheder der ønskede ham fængslet

ingen tvivl om

og ligesom vi kender det med holocaust

jøderne så fornægtes folkedrabet desværre også når det gælder armenierne i danmark har vi en politisk beslutning om at kaste os ind i kampen mod fornægtelsen af folkedrabet på jøderne man har indført en officiel auschwitzdag der afholdes den syvogtyvende januar altså fredag i næste uge denne dag

er politisk bestemt det er politisk bestemt at have en auschwitzdag så der er altså en tradition for politisk anerkendelse af folkedrab i danmark det er udelukkende et spørgsmål om de enkelte partier støtter en sådan anerkendelse det gør enhedslisten det gør alternativet

en millioner det ved ingen med sikkerhed

omkom som følge af tvangsdeportationer massakrer og andre uhyrligheder derfor var der også i maj to tusind og femten en forespørgselsdebat her i salen hvor man på basis af et lidt bredere og måske lidt mere åbent spørgsmål end tilfældet er i dag drøftede sagen

kunne nikke genkendende til noget af det som både jeg og andre vil sige i dag for sandheden er jo at der ikke reelt er sket noget

ved ingen med fuld sikkerhed og det er fortsat en historisk opgave at kortlægge og fortolke begivenhederne kun få bestrider omfanget

hverken bestride eller fortie en tragedie som under alle omstændigheder havde et så ufatteligt omfang og en konsekvens at en strid om tallenes størrelse kan forekomme formålsløst men regeringen er ikke og har ikke noget ønske om at være en autoritet i historiske spørgsmål regeringen vil heller ikke anbefale at folketinget tiltager sig en sådan opgave vi kan alle have vores personlige akademiske eller professionelle opfattelse af

man kan referere til begivenhederne men skiftende danske regeringer har ikke ønsket officielt at betegne begivenheden som et folkedrab og det er også denne regerings linje det er der to grunde til først og fremmest for det første bør historien ikke politiseres det bør overlades til historieforskningen at kortlægge hvad der præcis skete og hvordan begivenhederne bedst kan fortolkes vi har ikke og skal ikke have en statsligt autoriseret udlægning af historiens gang i enkelte andre lande foruden armenien og tyrkiet selv har man valgt en anden tilgang i denne sag et lille mindretal af europæiske parlamenter og endnu færre regeringer har besluttet at begivenhederne bør betegnes som et folkedrab det gør det bare ikke til en god idé at vi fra

samme for det andet har betegnelsen folkedrab i henhold til fns konvention om folkedrab fra nitten otte og fyrre et specifikt juridisk indhold det indebærer bla

en afgørelse af om bestemte begivenheder kan betegnes som folkedrab i konventionens forstand skal hvile på en analyse som det typisk vil være op til domstolene at foretage og regeringen er

juridisk instans begivenhederne i

for den daværende armenske befolkning og

stadig mange armeniere dybt begivenhederne er også et følsomt spørgsmål det er min forståelse at man i tyrkiet gerne ser et bredere fokus på de voldsomme omvæltninger der skete i forbindelse med første verdenskrig og opløsningen af det osmanniske rige

også medførte betragtelige lidelser for stort antal osmanniske tyrkere uden sammenligning i øvrigt spørgsmålet er i tyrkiet så følsomt og opfattes som så væsentligt et element i det moderne tyrkiets grundlæggelse at det ikke er tilladt i tyrkiet at referere til begivenhederne i

som netop folkedrab den type begrænsninger i ytringsfriheden er naturligvis ikke efter vores herunder regeringens opfattelse rimelige eller hensigtsmæssige i året op til hundrede året

femten sås en bevægelse i de officielle tyrkiske tilkendegivelser i retning af større selverkendelse og forståelse for de armenske lidelser det omfattede blandt andet en anerkendelse af de inhumane konsekvenser som deportationerne af armenierne medførte omtale af deportationerne som en forbrydelse mod menneskeheden og deltagelse i en mindehøjtidelighed i det armenske patriarkat i istanbul den type skridt i retning af forsoning kan vi kun hilse

tager spørgsmålet om nationale mindretals og andre mindretals rettigheder dybt alvorligt herunder for så vidt angår tyrkiet

er det min opfattelse at det som spørgerne kalder folkedrabet på armenierne er et komplekst historisk politisk og juridisk spørgsmål som det ikke er den danske regerings eller for den sags skyld det danske folketings opgave at dømme

og tyrkiet at beslutte hvordan deres indbyrdes forhold skal udvikle sig i de kommende år vi skal på vores side vise medfølelse og respekt både for ofrene dengang og deres efterkommere og for nutidens

og andre indbyggere i regionen som lider under lukkede grænser og fjendebilleder vejen frem må og skal være forsoning og det kræver dialog derfor er det mit og regeringens håb at armenien og tyrkiet i de kommende år finde hinanden i en meningsfuld åben og fordomsfri dialog som kan resultere i en større fælles forståelse

sig selv spørgsmålet om der overhovedet er noget der er ændret siden udtalelserne fra fru mette bock

at folkedrabet er bredt anerkendt af alle seriøse historikere uden for tyrkiet folkedrabet

stadig af den tyrkiske regering

at omtale folkedrabet

omtaler man folkedrabet risikerer man at blive myrdet som hrant dinck den tyrkisk armenske redaktør eller fængslet som den tyrkisk armenske parlamentariker garo paylan lige nu står

er ikke bare en hån mod ofrene og deres efterkommere

fører også til undertrykkelse af den armenske

kristne befolkning i tyrkiet de udsættes for diskrimination de hånes og de lægges

til at overveje om de armenske kristne endnu en gang skal lades i stikken jeg tror det vil undre rigtig mange danskere hvis det virkelig er flertallets holdning i regeringsgrundlaget står der at regeringen vil arbejde for at beskytte de kristne minoriteter i mellemøsten i dag har regeringen og folketinget en oplagt chance for at støtte den armenske minoritet i tyrkiet til at sige fra over for undertrykkelse til at sige fra over for folkedrab som desværre er højaktuelt

på yazidierne i nordirak folkedrab er et højaktuelt spørgsmål i mellemøsten desværre også i dag for enhedslisten og alternativet er vores holdning helt klar vi ønsker en anerkendelse af det armenske folkedrab

mangler at politikerne gør det ligesom danmark med etableringen af auschwitzdagen officielt har anerkendt folkedrabet på jøderne og aktivt bekæmper benægtelsen af folkedrabet på jøderne holocaust det var den daværende vk regering der indstiftede den her dag det var en klar

kan forstå på udenrigsministeren at det gør regeringen ikke om det er mangel på mod om det er fejhed ved jeg ikke

jeg vil gå konstruktivt til den her debat vi vil gå konstruktivt til debatten

den tyrkiske fornægtelse af folkedrabet det er en klar krænkelse af ytringsfriheden en klar krænkelse af forskningsfriheden og dermed en blokering for en demokratisering af tyrkiet armenierne og de demokratiske kræfter i tyrkiet har brug for en hjælpende hånd jeg vil opfordre folketinget til at række dem en hjælpende hånd

og alternativet et kompromisforslag

vedtagelse der kritiserer det tyrkiske forbud mod at benævne folkedrabet men undlader at tage stilling

officiel dansk anerkendelse

op om ytringsfriheden og går imod benægtelsen jeg vil opfordre resten af folketingets partier til at støtte det her kompromisforslag jeg vil inderligt opfordre ordførerne til at overveje

ikke er med det her kompromisforslag at vi i dag kan

sende et flot signal til resten af verden og til danmark om at vi siger fra over for benægtelsen og samler os på vegne af

alternativet og enhedslisten

forslag til vedtagelse folketinget bekræfter sin vedtagelse v fire og halvtreds af nittende maj to tusind og femten vedrørende de massakrer og tvangsdeportationer

det ottomanske imperiums territorium

femten til tre og tyve folketinget finder at den bedste vej til forsoning vil være en åben dialog om historien og konsekvenserne

herunder frigivelse af alle officielle dokumenter fra perioden folketinget beklager

tyrkisk lovgivning forbyder borgere og medier at bruge betegnelsen folkedrab om begivenhederne og finder at dette udgør en urimelig begrænsning af såvel forskningsfriheden

konsekvens heraf blev særlig armenierne set som indre fjender som måtte fjernes i nitten femten og frem blev der foretaget forfærdelige veldokumenterede overgreb

det være sig tvangsdeportationer massakrer voldtægter og alle de andre grusomheder som man overhovedet kan forestille sig det eneste der vel reelt diskuteres

det er et sted mellem trehundredetusind og halvanden million man må

diskussionen om tallet jo også så formålsløs for under alle omstændigheder er det rigtig rigtig mange mænd kvinder og

er blevet udsat for uendelig og utænkelig menneskelig fornedrelse er det så et folkedrab fn vedtog i nitten otte og fyrre en konvention om folkedrab

har folkedrab fået en bestemt juridisk definition folkedrab er i konventionen defineret som en række nærmere definerede handlinger som begås i den hensigt helt eller delvis at tilintetgøre en national etnologisk racemæssig eller religiøs gruppe

der er ingen tvivl om at i den periode som vi taler om var der en betydelig tyrkisk nationalisme hvor stærke tyrkiske ideologer kæmpede for et stort og stærkt tyrkiet uden ikketyrkiske minoriteter men rækker det så til at sige at

og når man læser forskellige kilder

der tilsyneladende er bred enighed om at det var folkedrab

der bliver fremført forskellige argumenter for der bliver fremført forskellige argumenter imod argumenterne for er

det gør man i andre lande det gør europa parlamentet det har paven gjort og med den ubeskrivelige lidelse som har fundet sted skulle vi så ikke tage det skridt og stille os på de godes side helt og aldeles argumenterne imod

selv om vejen dertil kan man roligt sige synes langt så er det jo rigtigt som udenrigsministeren sagde indledningsvis at der

skridt der er taget ned ad den sti

på men at anerkende hvad der skete lære af det og stimulere til forsoning når vi ikke synes at folketinget skal bruge begrebet folkedrab er det fordi vi synes at man skal fastholde den parlamentariske tradition

ikke at udstede domme over historiske begivenheder

regeringen dansk folkeparti socialdemokratiet og radikale venstre og det andet

støtte fra alternativet enhedslisten og sf forskellen mellem de to er i virkeligheden bare den sidste halvanden linje hele det tidligere

det refererer tilbage til er vi enige om hele indholdet bortset fra den sidste halvanden linje

nu sker der så det at i stedet for at vi får et samlet folketing der med den styrke som det giver sender et stærkt signal om forsoning

historieskrivning om respekt for alle nationale etniske og religiøse mindretal

i en diskussion på niveau med

og som en delt beslutning

jeg bliver nødt til sige at de parter der har skullet skullet finde sammen i den her sag

enhedslisten og liberal alliance

vi allerhelst vil sige er lad os nu skabe forsoning det er så ikke lykkedes her derfor står jeg på vegne af socialdemokratiet

det konservative folkeparti med et forslag til vedtagelse som lyder sådan her

v fire og halvtreds af nittende maj to tusind og femten vedrørende de tragiske og blodige begivenheder som udspillede sig i det østlige anatolien i perioden nitten

tre og tyve folketinget finder at den bedste vej til forsoning vil være en åben dialog om historien på grundlag af en fri og ucensureret historieforskning herunder frigivelse af alle officielle dokumenter fra perioden folketinget beklager at tyrkisk lovgivning forbyder borgere og medier at bruge betegnelsen folkedrab om begivenhederne og finder at dette udgør en urimelig begrænsning af såvel forskningsfriheden som ytringsfriheden uden hermed at forholde sig til anvendelsen af denne

forstår det sidste

vedtagelse som herre nick hækkerup lige har læst op hvis det er sådan at man ikke politisk må forholde sig til et folkedrab i danmark er det så forkert at have en officiel auschwitzdag indstiftet af den daværende vk regering

benægtelsen af folkedrabet på jøderne

af enhedslisten og alternativet

samlet folketing fordi ellers er der nemlig nogle der bliver udstillet og ligegyldigt hvad vi vælger

have konsekvenser for hvordan man kigger på danmark om det er den ene part der kigger på os med mistro eller den anden part der bliver skuffet må vi jo tage på os der er mit spørgsmål til ordføreren bare kan vi ikke netop komme i problemer

i sømmene og siger at vi ikke tager politisk stilling herinde til

sådanne begivenheder er det ikke vores opgave rent faktisk

historisk fundament og nogle gode bevæggrunde for at gøre det

der kommer efterfølgende vi taler om begivenheder som for hundrede år siden kostede måske halvanden million

ingen af de tyrkiske hærførere blev

jeg fra barnsben har hørt om den her

tragedie hun kom faktisk i mine bedsteforældres hjem i randers så det var noget vi vi talte om og grunden til

det var det var vi meget stolte af og hun har bestemt en stor plads i armeniernes hjerte det har jeg forsikret mig om når jeg har været der

hertillands så det er vældig godt at hun

den her sag og det er

så personligt har jeg aldrig nogen sinde været i tvivl om det

tyrkernes afvisning af at åbne de arkiver

og det gør jo at de to lande faktisk ikke er på talefod

ligger lige ved siden af hinanden og de har faktisk ikke nogen diplomatiske forbindelser det virker ganske surrealistisk i i to tusind og sytten amatørhistorikere der har beskæftiget sig med det her også professionelle historikere er stort set enige i den vurdering som også vi har

hver enkelt af os i dfs folketingsgruppe

det er så vores beslutning vi læser og hører jo om det her og vi beslutter os så selvstændigt til

stoler på sådan er det jo altid med historielæsning

der måske bliver mere nuanceret hvis man læser en anden historiebog

læser og der synes jeg det er væsentligt at sige at

rigtigt eller eller mere forkert af at

sand af at man stemmer ja og den bliver heller ikke mere falsk af at man stemmer nej den er jo som den er og derfor overlader vi den slags til historikerne at et parlament skal stemme om

hvad det ender med halvfems mod

noget jeg ved ikke hvor det ender men at et parlament skal stemme om hvad der er den historiske sandhed giver i

mening det er absurd som sagt er vi alle her til stede

jeg tror ikke der er et eneste medlem her i folketinget som har en særlig viden

om om forholdene mellem armenien og tyrkiet

det mindretal der så siger nej

i i den situation herind bare fordi andre parlamenter har gjort det jeg

kender ikke deres baggrund for at gøre det men jeg mener ikke det er noget der hører hjemme i et dansk folketing at man afsiger historiske domme uanset hvad det er holocaustdagen blev nævnt

mindedage for det armenske folkedrab synes jeg

at det i virkeligheden er en domstolsafgørelse der så gør at noget bliver udnævnt til det her ord som er så forfærdeligt i tyrkernes optik

kan forstå vi må selv her i folketinget hver for sig afgøre hvad vi synes men vi må aldrig begynde at stemme om hvad der er historisk sandhed og hvad der er historisk

så er vi altså ude på en meget grim rute synes jeg som minder meget om centralisme og det

sig til at kalde det et et folkedrab så der er en meget aktiv fornægtelse det ser vi også med andre folkedrab det ser vi med folkedrabet på jøderne

man har indstiftet en holocaustdag

man har en politisk beslutning i folketinget vil det så sige at det er lige meget at den daværende vk regering indstiftede en officiel auschwitzdag

det lige meget eller

en

har nogle forslag i tankerne om hvordan vi kan udtrykke vores klare solidaritet med de folk som rammes af den tyrkiske undertrykkelse eller af chikanerier fordi de snakker om det som er en kendsgerning nemlig

der har lavet det her alt andet ufortalt er han jo ikke min kop te

noget der ligger i den tyrkiske historie og i den

men på et eller andet tidspunkt kan presset blive så stort med alle de parlamenter der har vedtaget

de de har jo ikke flyttet noget særligt

os som har haft muligheden for at besøge folkedrabsmuseet i

kvinder i dag er kendt af alle

de ydede en kæmpe indsats for at redde så mange som overhovedet muligt samtidig bragte berlingske tidende på daværende tidspunkt detaljerede beretninger fra armenien med få dages forsinkelse

samtiden vidste altså hvad der foregik og derfor ingen forskere med intellektuel hæderlighed i behold benægte at der var tale om et folkemord fordrivelsen af og drabene på op imod en

er stadig et betændt spørgsmål spørgsmålet om folkedrabet er her hundrede år

og en af årsagerne til det dårlige forhold mellem tyrkiet og armenien eksempelvis er landegrænsen mellem de to lande fortsat lukket det er afgørende at de to lande

kommer overens i forhold til deres fælles historie og at fortidens forbrydelser anerkendes af de involverede parter desværre er situationen stadig fastlåst og linjen mellem ankara og jerevan er desværre blevet kold efter nogle år hvor der var

mulighed for frit at undersøge fortiden og ikke mindst at tale frit om deres konklusioner en fri forskning baseret på faglighed og ikke politiske holdninger er en af grundstenene i et moderne demokrati det er desværre ikke tilfældet i tyrkiet hvor det at nævne folkedrabet i sig selv kan være særdeles problematisk det er naturligvis fuldstændig uacceptabelt at det forholder sig på den måde navnlig fordi tyrkiet er medlem af europarådet

at enhver tale om folkemordet undertrykkes

garo paylan

fra parlamentet fordi han omtalte det armenske folkemord som et folkemord desværre er det endnu et eksempel på at erdogans styre med stor hast er ved at fjerne de sidste rester af demokrati og frihedsrettigheder det er venstres klare holdning at historiske spørgsmål skal afgøres af historikerne det er ikke en politisk opgave at blande sig i hvordan historien skal skrives vi kan derfor som partier og enkeltpersoner have vores holdning til spørgsmålet og her har venstres holdning været klar i mange år der var tale om et folkemord

som parlament i andre lande

til at sikre en fri historieskrivning hvilket

ytringsfrihed og den har det som bekendt vanskeligt

af den grund forstår jeg grundlæggende heller ikke den her argumentation

at der ikke er tradition for politisk at tage stilling til folkedrab i danmark folkedrab er ikke en hvilken som helst historisk begivenhed det er jo folkedrab

så det jeg bare gerne vil høre herre michael aastrup om

vedtagelse som gør det som er helt akut vigtigt nemlig at fordømme

at omtale folkedrabet hvorfor insisterer regeringen på et

nikolaj villumsen men herre nikolaj villumsen tager jo fejl og det kræver bare en simpel googlesøgning

om holocaust og andre folkedrab jeg gentager lige auschwitzdagen er indstiftet for

holocaust og andre folkedrab

vedrørende det armenske folkemord og hvorfor der er debat om det er et folkedrab eller ej

så

hinandens tillid ved at anerkende fejl og mangler eller hvordan tingene er foregået

ordfører før at der var ret stor enighed om hvordan tingene

kunne være nogle problematikker i at det var folketinget der skulle gå ind og beslutte hvad der var

på et fundament af historie

men er det ordførerens opfattelse at ved at anerkende historien

at anerkende den ene parts holdninger kan det være nemmere at komme

til konfliktløsning og meget specifikt i den her sag

i det osmanniske rige og så videre så jeg er ikke så naiv at tro at det her bare bliver løst

og så videre jeg tror at der er gravet så dybe grøfter mellem de to landes fortolkninger af det her

for at sige det ligeud er ligegyldigt hvad for eksempel det danske parlament skulle mene om den sag så vil der stadig væk være uenighed mellem de to

alle der har udtalt sig på den her måde i en bedre situation end parlamentarikere og

almindelige borgere i tyrkiet hvis de tillader sig at karakterisere begivenhederne sådan

vil de blive ramt hårdt af tyrkisk lovgivning den forbyder nemlig som flere også har været inde på allerede at omtale

ikke på nogen måde en rimelig stilling at anbringe tyrkiske politikere og forskere og borgere i og derfor glæder det mig meget at der er bred opbakning til vedtagelse som fastslår at der er tale om en urimelig begrænsning af både forskningsfriheden og ytringsfriheden som den tyrkiske regering bør fjerne

så vil jeg gerne gå til spørgsmålet om officiel anerkendelse

bliver jo sjældent gjort fuldstændig klart hvad begrebet officiel anerkendelse egentlig betyder sådan helt detaljeret men der er jo en kerne af betydning som jeg tror

hvordan man skal fortolke og betegne de begivenheder vi har hørt om som fandt sted i de sidste år af

her har jeg nogle principielle bemærkninger

generelt er det jo sådan at den danske stat ikke har en officiel opfattelse hverken af danmarkshistorien eller af verdenshistorien det gælder jo både i de tilfælde hvor der er tale om ukontroversielle begivenheder og i tilfælde hvor der er tale om kontroversielle begivenheder det er et princip som jeg fuldt og helt støtter det er det videnskabelige samfund af historikere som bør tage stilling til hvad vi kan sige er sikker historisk viden hvad der er omstridt historisk viden og hvad der må siges at være fejlagtige opfattelser men det karakteristiske for det videnskabelige samfund er

benytter sig af nogle helt andre

metoder og teorier og procedurer end vi som parlament benytter os af

meget bedre end de metoder vi benytter os af som politikere til at garantere den bedst mulige viden om fortiden

en af de ting man jo ikke gør i det videnskabelige samfund

beskrivelser og fortolkninger af historien til en officiel sandhed man holder sig til nogle sunde principper som er at man kan diskutere alting og at al viden i princippet kan falsificeres det er nogle sunde videnskabelige principper som jeg ikke synes at den danske stat skal udfordre ved at opstille en officiel statslig sandhed om

der er tilfældet hvorfor er det så at vi ikke kan mødes om det kompromisforslag som

tager jo lige præcis afstand

tyrkiske forbud mod at nævne folkedrabet man undlader at forholde sig til om der var tale om et folkedrab men igen modsat regeringens forslag uden aktivt

jeg synes det burde være et kompromis som var oplagt for at samle hele folketinget hvorfor ikke

man har måske været klog hele tiden der er bare kommet nogle andre vilkår som man må tage hensyn til fordi man er blevet en del af regeringen og det vil jeg have al

kommet i regering og straks sagt

har vitterlig den opfattelse som der er blevet givet udtryk for

nogen god idé at have politiseret historieskrivning og det jo lige meget om det skal være på den ene

den anden part forlanger at man beskriver tingene på en bestemt måde og hverken forbyde eller forlange synes jeg sådan set er fornuftige principper det er illiberale principper og der vil jeg hellere have at det historiske samfund

vi må jo erkende at man startede med rent faktisk gå ud og tage politisk stilling

al mulig grund til at vise armenierne at det her

vi som politikere er alvidende eller har set lyset eller at jeg har stor historisk baggrund

i mange mange år og fordi det måske faktisk er

men jeg har ret stor tiltro til både vores udenrigsministerium og vores diplomatiske muligheder og vores udenrigsminister tænk nu

på at danmark aldrig kommer til at bestemme noget

insistere på at mene det vi nu engang gør og turde sige det og det kan være både flabet og dumt

sige hvad man mener hvis man ikke har styr på konsekvenserne

på et fundament og med en respekt ude i verden sådan at vi godt kan fortsætte med at være i dialog

med tyrkiet på alle mulige måder vi kan handle med tyrkiet og

vi gør i dag og så er det da korrekt at

et bump på vejen og nogle blive meget stødt over at vi

måske nemmere for et land som tyskland der er en lidt større spiller

handelspolitisk og vores interesser i forhold til tyrkiet er naturligvis væsentlig større end de er i forhold til armenien som jo ikke er

hen bare at man fremadrettet tør sige hvad

utrolig gode holdninger vi har

noget som mange andre lande godt kunne lære af så grunden til

det mener historikerne og det tror vi ville have stor betydning for armenierne og måske kunne det være noget der rent faktisk gjorde at armenierne

erkende den præmis at det

en anden part armenierne var ikke uden skyld dengang men der var bare et styrkeforhold der var meget anderledes og derfor

det sig i den her retning og efter nogle år

ved at se danmarks rolle udenrigspolitisk og

at sætte retninger og sige hvad vi mener og indtage rollen som diplomater vi har før sagt skal være det bedste land for verden en humanistisk stormagt jamen hvordan gør man så det

være en humanistisk stormagt ville i mine øjne være at anerkende

og gøre et enormt stort diplomatisk arbejde

lune i forhold til tyrkiet vi vil stadig væk gerne lade dem komme med i eu og hvad der ellers kan være storpolitisk lige nu har vi bare en situation hvor vi er nødt til at anerkende det her

det er i nutiden og det vi anerkender her

på en måde som på ingen måde var i orden men det behøver ikke

at vi vil have tingene undersøgt at der skal være fri historieskrivning og så videre

spørgsmål men bare en opfordring til ordføreren om

at vi skal stemme i næste uge

stå sammen om det her er større end den sejrssødme der vil være ved at blive stemt ned og så alligevel have undgået den halvanden

man har en

og mig personligt har taget fejl det må vi jo så gå ud

er min pointe det ærestab

kan forstå de tanker hos de borgere der måtte sidde og tænke sådan i betragtning af hvad der foregår af uhyrligheder i verden i dag i syrien i ukraine og alle mulige andre steder

begivenheder der på den måde tåler sammenligning det er altid svært at sammenligne historiske begivenheder over tid

er dog noget som vi måske kan gøre mere ved her og nu end vi kan gøre ved

mange har sagt i dag og jeg siger det også gerne at i min personlige optik var der tale om folkedrab

hundrede og en år siden de grusomheder der fandt sted var af en karakter

som andet men jeg har altså den holdning som flere af mine kollegaer

og fælde domme nu nævnte herre holger k nielsen

et rigtig godt eksempel en anden gang hvor det

daværende statsminister anders fogh rasmussen der på egne vegne

hvad der foregik under besættelsestiden i danmark det fandt jeg

set også personligt ret upassende især fordi

nutidig sammenhæng til legitimering af noget som jeg ikke på nogen måde mener man kunne sammenligne og jeg mener faktisk ikke at det er folketingets opgave

set på det personlige plan ikke er i tvivl jeg har

radikale gruppe vil have den samme opfattelse

kan gøre ved her og nu og det som jeg synes

at hvis man skal kunne bedrive den historiske forskning og hvis man skal kunne nå frem

konklusioner ja så kræver det selvfølgelig at man får adgang til arkiverne at det ikke er forbudt at benævne det folkedrab hvis det er det man mener er den rette betegnelse som historiker eller

som helst anden og det budskab ærgrer jeg mig også lidt over

alle sammen på en gang for

jo enige om jeg hører slet ikke nogen være uenige i det og det synes jeg ville være et stærkt budskab fra det danske

politisk og parlamentarisk besluttede os for hvad man skulle benævne det her

det så kunne vi jo måske da i hvert fald skabe enighed

et aktivt forbud mod ytringer får du også

at have en en reel demokratisk debat så selvfølgelig er det da relevant der er jo ikke nogen usikkerhed

historikerne er jo fuldstændig enige i hvert fald uden for tyrkiet og vi har jo set at man fra politisk side i danmark har besluttet at holde en en auschwitzdag med fokus på folkedrabet på jøderne men også andre folkedrab så spørgsmålet er

kære herre martin lidegaard hvorfor kan vi ikke mødes om det kompromis som enhedslisten og alternativet har fremsat og som lige præcis kritiserer benægtelsen

den forskel at man ikke frasiger sig muligheden for at kalde

sagde kom til fornuft

bare spørge herre martin lidegaard ville det ikke være fornuftigt at vi mødtes der

ikke være stærkt at folketinget kunne stå

er kommet så meget ind i diplomatiets

ud og sige hvad vi vil om det folkedrab og det gjorde anders fogh rasmussen

samarbejdspolitikken og det skabte synes jeg en vanvittig spændende debat en nødvendig debat som jo kørte i flere måneder

sig fra den anden side det kan være man bare ikke skal det fordi man egentlig

det er det helt rigtige ikke at gøre det og det jeg fuld respekt for

om det var osmanner eller tyrkere der stod bag

det ikke folketinget der skal afgøre om der er tale om folkedrab og

i dag et pseudospørgsmål om et meget vigtigt

pseudospørgsmål fordi vi i folketinget ikke kan bestemme om det var folkedrab etnisk udrensning forbrydelser mod menneskeheden eller krigsforbrydelser

ikke noget vi kan stå og definere her folkedrab har som vi alle ved juridisk og folkeretlig

det ville skulle vurderes om det var de skyldiges hensigt helt eller delvis at udrydde det armenske folk den slags kræver analyse og forskning og det kræver en anden juridisk myndighed

jeg jeg ved godt at den tyske statsminister har kaldt det folkedrab og jeg ved også godt at det tyske parlament har kaldt det folkedrab men de har en helt anden tradition i den retning jeg skal heller ikke

også ofte bruger begrebet folkedrab det er også det

de fleste bruger og som de fleste historikere siger

det var men her i folketinget er det et pseudospørgsmål for vi har ikke tradition for at definere den slags derudover har vi hverken juridisk

ønsker en forbedring af tyrkiets forhold til dets etniske religiøse og nationale mindretal det er det vi skal arbejde for og det er det der er brug for i dag understreger vi i vedtagelsen at vejen til forsoning går gennem fri og ucensureret historieforskning alle officielle dokumenter fra perioden skal frigives klar tale er vejen frem over for tyrkiet de former for censur som regimet udøver mange steder mod pressen mod oppositionen er ikke et demokrati værdigt tyrkere er ikke frie individer som de

personligt kunne jeg godt tænke mig at vores kritik af erdogans regime

frie forskning var fuldstændig fri for diplomatiske

forudsætningen for at tyrkerne selv kan komme frem til den definition om det var folkedrab etnisk udrensning eller andet er at der er fri forskning i tyrkiet at man får frigivet de dokumenter

det er faktisk vigtigere at tyrkerne selv konkluderer at definitionen var folkedrab end at vi gør det her

men vi er alligevel tilfredse med vedtagelsen fordi

i retning af at vi ikke behøver at behandle tyrkiet med fløjlshandsker længere

men der er en aktiv tyrkisk benægtelse der fører til undertrykkelse af

i dag i tyrkiet forskellen mellem

er jo lige præcis at vores kompromisforslag er fri for diplomatiske floskler regeringens forslag er jo lige præcis sovset ind i diplomatiske floskler

kritik fra regeringen i ankara så ærlig talt

fra de konservatives side sætte foden ned i regeringen i den her sag og insistere på at der faktisk ikke skal være de floskler

om

det kritiserer det tyrkiske forbud problemet med regeringens

alternativet og nu kan man så høre at de radikale faktisk også gerne ville have at man

tekstgrundlag som vores kompromis har og selv herre naser khader fra et regeringsparti vil gerne så kunne det ikke være en mulighed at herre naser khader frem til den 26 hvor der skal stemmes sammen med de radikale enhedslisten alternativet og andre gode kræfter her i folketinget sf der heller ikke har været med på regeringens forslag arbejdede for at vi bredt samlede os om det vi kan

der er hele miseren

for herre rasmus nordqvist men jeg har sjældent oplevet så stor interesse i forhold til noget jeg sad med

for at tilkendegive hvad det egentlig var der skete og

opfattelse var så mit spørgsmål er betyder det noget for

dem og deres situation om vi

at det bliver kaldt for folkedrab og mange af os kalder det også til daglig for folkedrab

at folketinget skal ud at definere det som folkedrab

og juristernes så det er ikke en benægtelse af

der var tale om et folkedrab jeg siger folkedrab

det man omtaler det som

men der er præcise definitioner af hvornår man skal

det var faktisk den diskussion der var

var det folkedrab eller etnisk udrensning det er sådan juridiske definitioner som jeg ikke synes vi skal

kan alligevel ikke rigtig få enderne til at

set alle parter

håber jeg selvfølgelig at man i

begrunde hvorfor det ikke

nu tager udgangspunkt i hvad der bliver spurgt om hvad forespørgslen hedder så vil man kunne se at man bliver nødt til at

hvad er regeringens holdning til benægtelsen af folkedrabet på armenierne

så svaret på i den første lange del af

bliver fastslået folketinget beklager at tyrkisk lovgivning forbyder borgerne og medierne at bruge betegnelsen folkedrab om begivenhederne og finder at dette udgør en urimelig begrænsning af såvel forskningsfriheden som ytringsfriheden uden hermed at forholde sig til anvendelsen

på vej over i besvarelsen af den

vil regeringen i lighed med den tyske forbundsstat og europa parlamentet anerkende folkedrabet den del bliver man jo også

at svare på

sidste sætning nemlig uden hermed at forholde sig til anvendelsen af denne benævnelse

sin parlamentariske tradition for ikke at udstede domme over historiske begivenheder

hvis man ønsker at fastholde den linje som blandt andet alternativet

det håber jeg vil blive konsekvensen jeg respekterer fuldt ud enkeltindividers udlægning af historien forskernes udlægning af historien historikernes udlægning af hvad der er sket og så har vi

en regering og et folketing som

herre naser khader sagde det jo klart hvorfor alle de her floskler hvorfor ikke bare samle folketinget

de vil være med til at acceptere et kompromis de konservative har sagt at de sagtens ville kunne leve fint med et kompromis liberal alliance plejede sågar at gå langt længere end det kompromis som enhedslisten og alternativet har fremsat og støtte at at man lavede en officiel anerkendelse så hvorfor egentlig ikke bare samle hele folketinget når nu udenrigsministeren har muligheden for det ved at samle sig om det kompromisforslag som vi vi fra enhedslisten og alternativets side i de seneste dage har haft fremlagt for regeringen og som ligger klart

men det er så en uenighed vi har en faglig uenighed

er et sted hvor vi kæmper for og opfordrer til at der skal være ytringsfrihed i tyrkiet at man kan tage den her problemstilling op at man skal have lov til at bruge ordet men vi vil ikke afsige historiske domme i folketinget og regeringen vil ikke afsige historiske domme det er vi så bare uenige om men det behøver

der har lagt op til forespørgslen er okay med hvis vi antager at præmissen fra udenrigsministeren er rigtig at der kun bliver svaret på det ene spørgsmål altså

at udstede domme over historiske begivenheder hvorfor er det et problem

at det ville være et langt stærkere signal er det virkelig så høj en pris

at bryde med hvad er problemet

at nøjes med at få svar på det ene spørgsmål

sige ja det ville være okay med os og derfor kunne

opgave at besvare begge spørgsmål på trods

alle sammen er ude efter at skabe den bedst mulige virkning i

at vurdere om man nu har svaret på begge spørgsmål

tilsyneladende er okay for dem der har stillet det ikke at få det svar som udenrigsministeren insisterer på

er en kritik som regeringen som jeg selv som enhedslisten

helt overbevist om alternativet klart støtter

også selv foreslået det i vores forslag til vedtagelse det står klart den anerkendelse vil jeg klart give

begge forslag til vedtagelse men herefter begynder det altså ærlig talt at blive noget vrøvl og jeg synes det er tragisk

vi skal da på ingen måde underlægge os den selv samme censur

lad os da droppe de floskler som herre naser khader

kære udenrigsminister realiteten er jo

ret grotesk den her debat

fordi man fra liberal alliances side ligesom

side ønskede en officiel anerkendelse

vi har sågar den tidligere udenrigsminister stående som var udenrigsminister

tilbage i maj to tusind og femten

da liberal alliance enhedslisten og alternativet indkaldte til den her debat men vi kan

har udenrigsministerposten hvis der sidder nogle og krummer tæer rundtomkring

med god grund jeg synes ærlig talt at udenrigsministeren og ordførerne skal spørge sig selv

det er jo noget vrøvl når man siger at man ikke forholder sig til historien

kort tid i folketingssalen vil man lægge mærke til at der konstant om det så er miljøudvalget forsvarsudvalget udenrigsudvalget eller hvem det er der diskuterer kommer historiske referencer frem i den her sag taler vi sågar om noget så voldsomt som et folkedrab

også noget man tager politisk stilling til i danmark man har politisk fra vk regeringens side indstiftet en auschwitzdag man har taget stilling man har aktivt forsøgt at bekæmpe benægtelse

i den her sag burde droppe de der pinlige floskler

sammen samle folketinget bredt om en kritik jeg tror der sidder rigtig mange danskere udeomkring eksempelvis fra herre søren espersens parti og undrer sig over at alle de der

er det fordi der mangler mod i dansk folkeparti

er en fejhed hvorfor underlægge sig den islamistiske præsident erdogan

godt ved vil blive en smule sur hvis ikke flosklerne er med så ærlig talt sf har sagt det de radikale har sagt det

bredt man har mulighed for at gå sammen

og jeg synes man bør overveje om det ikke ville være klogt at samle folketinget i den her sag ikke mindst vil jeg endnu en gang appellere til udenrigsministeren som kommer fra et parti der indtil for kort tid siden mente at en

ligefrem at insistere på en udtalelse

om man skal bruge de her diplomatiske floskler i

snakke med dansk folkepartis bagland medlemmer vælgere og valgkredsen i

manglende mod og muligvis muligvis ligefrem fejhed for at imødekomme ønskerne fra den islamistiske

at stå klart fast på en kritik men bruger en masse floskler

i kalundborg og jeg synes da at medlemmer af dansk

der følger den her debat bør overveje med sig selv om det virkelig skal være dansk folkepartis politik den seksogtyvende januar og dansk

diskussionen i forhold til eksempelvis undskyldningen

auschwitzdagen som også skete under

jo masser af eksempler på at borgerlige politikere partier regeringer

vil gerne understrege at en aktiv del af benægtelsen

sætte spørgsmålstegn ved om det er sket

er drønhamrende højaktuelt

armensk parlamentariker nu står til

undrer mig at det ikke er liberal alliances ønske at samle folketinget om den kritik

stedet for at insistere på nogle floskler som som ærlig talt i det her lukkede rum

som er den fuldstændig officielle hjemmeside for det her og der er massive artikler om armenien hvor der på alle artiklerne også står folkedrab så det vil sige at man har

altså kan lægge deres viden frem

har der ikke tidligere været politiske beslutninger her om det ene eller andet i forhold til resolutioner men det man derimod har gjort

de her meget højtflyvende ord om at vi skulle være svage over for erdogan og andre og så komme hen til fakta og fakta er altså

det er et problem i forhold til den benægtelse der foregår fordi det er

alle historiske fakta nu er på plads

vil være brugbart for mange

er fastsat på baggrund af eu regulering blandt andet tredje kørekortdirektiv ifølge direktivet må et køretøj til almindelig bil

og de danske regler er formuleret i lyset af dette derfor er det transport bygnings og boligministeriets opfattelse at det vil være direktivstridigt at gennemføre en ændring i kørekortbekendtgørelsen der betyder at indehavere af kørekort til almindelig bil kan få lov til at køre med et eldrevet køretøj

der er dog mulighed for at kommissionen kan give tilladelse til at medlemsstater undtager særlige typer af motorkøretøjer fra de krav der gælder for de forskellige kørekortkategorier sådan en tilladelse har tyskland fået i december to tusind og fjorten og det er på baggrund af denne tilladelse at de tyske myndigheder i to tusind og femten har ændret deres kørekortregler tilladelsen er givet for en fem årig periode og den er blandt andet betinget af at kørekortindehaverne som minimum

timers kørselsundervisning

kørselsundervisningen er udarbejdet i samarbejde mellem de tyske myndigheder og kommissionen derudover skal tyskland senest den enogtredivete december to tusind og atten rapportere til kommissionen om tilladelsens påvirkning af blandt andet færdselssikkerheden og miljøet

det vil kræve en lignende tilladelse fra kommissionen hvis de danske kørekortregler skal ændres vi kan naturligvis ligesom tyskerne bede om at få sådan en tilladelse men så skal man huske på at en tilladelse med stor sandsynlighed vil blive givet for en tidsbegrænset periode og ud fra en ramme som er nærmere bestemt af kommissionen og da tyskland i forvejen er i gang med at gennemføre et tilsvarende forsøg som skal evalueres i to tusind og atten er det regeringens opfattelse at man bør afvente de tyske resultater før vi eventuelt selv igangsætter en identisk ordning med kommissionens tilladelse regeringen er altså fortsat åben for at se på om kørekortreglerne for eldrevne varebiler kan reguleres på en mere hensigtsmæssig måde der gavner miljøet og ikke sætter færdselssikkerheden over styr men jeg mener som sagt

skal kigge på dette når vi har indhentet de relevante tal fra den tyske evaluering i slutningen af to tusind og atten og kan træffe beslutning på et mere

at købe en elvarebil ville kunne finde på

for at få lov til at køre den med et lille kørekort i stedet for med et stort så jeg mener simpelt hen at alt det arbejde

forhold at vi skal have kommissionens tilladelse det forhold at vi skal rapportere til kommissionen bagefter

inden vi ville skulle afskaffe ordningen igen hvis ikke den kunne forlænges

det gælder blandt andet trængsel og trafikforurening generelt kan man sige at

politikere dvæler ved fortiden i frygt for fremtiden

samfundsudvikling som vi gerne vil være med til at

beslutningsforslaget som vi behandler her

beskrevet når køretøjet er

har jo blandt andet til formål at sikre at elvarebiler i højere grad kan konkurrere med konventionelle varebiler og dermed

kan føre et køretøj på op til

så giver det som sagt et incitament til at overgå fra

til elbiler det er klart at trafikforureningen kan mindskes hvis vi sikrer flere små eldrevne fragtbiler i de store byer og dermed færre store tunge og farlige dieselforurenende lastbiler i tæt bebyggede områder at åbne op for at flere med et almindeligt kategori b kørekort kan køre disse eldrevne fragtbiler kan

en måde at løse problemet på bevægelsen fra forurenende dieselbiler til elbiler er en bevægelse som vi i socialdemokratiet på et overordnet plan

være med til at understøtte men det er også vigtigt at vi ikke træffer forhastede beslutninger der i sidste ende kan vende op og ned på hverdagen for helt almindelige mennesker

og spændende vi skal træffe velovervejede beslutninger så vi sikrer os at beslutningsforslaget ikke får unødige og utilsigtede konsekvenser derfor vil vi i socialdemokratiet gerne arbejde videre med beslutningsforslaget i udvalget og på den måde kan vi få afdækket alle de uberørte og også her tidligere omtalte områder i beslutningsforslaget jeg mener bestemt at beslutningsforslaget er interessant og værd at diskutere videre men fra socialdemokratiets

en række spørgsmål som vi har behov for at diskutere

særregler for de her elvarebiler generelt er jeg modstander af at

jeg mener at elbiler er så langt fremme i deres udvikling

markedet i forhold til

konkurrere på lige vilkår uden at man

senere måske blive fire tusind otte hundrede

jeg vil meget gerne blive klogere under udvalgsbehandlingen

dansk folkeparti er meget langt fra at kunne sige ja altså på det grundlag der ligger

enig med ministeren i forhold til at der kører et forsøg i tyskland

udkommet af det bliver inden vi begynder at iværksætte en masse ting i danmark og

må vi jo kigge på det igen en sidste ting jeg lige vil nævne er at man

den grænse vi har i dag og der er vel ikke noget i vejen for at

de store godsmængder hvis det her skal indtænkes som

ting der gavner miljøet og primært er noget

at lette de økonomiske byrder for firmaerne

er hentet inspiration fra den tyske forsøgsordning som jeg medgiver er interessant og jeg ser også frem til to tusind og atten for at se den tyske evaluering hvordan gik det så der formålet er ædelt

ikke i tvivl om sf har et ædelt formål med med det her man vil gerne have mere varedistribution i storbyer med eldrevne køretøjer men forslaget udstiller jo også en af svaghederne ved eldrevne køretøjer netop det at man beder om syv

udstiller jo det forhold at elbiler er tunge de slæber rundt på en kæmpestor batteripakning og dermed skal man

i terrænet og i fædrelandet end man skal med konventionelle biler og det er jo netop en af svaghederne ved elbiler det kræver altså større energiforbrug at flytte rundt på en betydelig tungere masse så det udstiller

ministeren har allerede nævnt at det er i strid med med eus tredje kørekortdirektiv og det

at tage livtag med med eu om men vi afventer som sagt de tyske erfaringer med det her

fordi der er tale om en elbil det må ligesom være det rationale der ligger bagved når der er tale om en elbil

og noget mere administration i hvert fald hos de offentlige myndigheder for så vil der være en ekstra ordning som

jeg godt anerkende at sf kommer med et bud på noget grønnere transport for det har vi brug for at fokusere på vi skal jo have grønnere transport det ved vi frem mod to tusind og halvtreds hvor vi håber at være stort set fossilfri

jeg glæder mig meget over at de varebiler der

langt grønnere end dem der kørte for ti år siden det er jo ikke nogle gamle hanomager der

de udleder ikke nær det antal partikler som man gjorde tidligere så det er godt

interessante drivmidler som biogas som jeg forudser en fremtid

og andre steder er på vej jeg forestiller mig også at brint kunne have en rolle vi producerer brint

i dag sender vi vores elektricitet til

det til at producere brint som også kunne indgå som en af fremtidens drivmidler så så vi lægger os ikke fast på el som det eneste mulige

er en vifte af grønne løsninger i transporten

men venstre kan ikke støtte det

der er jo faktisk en grund til at man har fastsat en øvre grænse for vægten på køretøjer som må køres med kørekort til almindelig bil altså kørekort b vi er vi er bange for

kommer krav om i forlængelse af

et forslag her at vægtgrænsen for alle

benzin og dieseldrevne skal forøges til fire tusind to hundrede og halvtreds

jo sagtens høre argumentet hvorfor ikke

derved kan forslaget nemt komme til at virke som en murbrækker for en generel

venstre socialdemokratiet de radikale dansk folkeparti i hvert fald til at begynde med vedtog at

som de var omfattet af

sf og alternativet advarede jo dengang imod at det ville føre til at salget af elbiler nærmest ville gå i stå og vi

jo ekstra ærgerligt fordi der i årene inden var ved at komme i gang i elbilsalget efter mange års tilløb i danmark

er det at forhøje vægtgrænsen for elbiler for kørekort b et meget lille hjørne og altså som vi opfatter det ikke uden problemer med hensyn til færdselssikkerheden og derfor vil vi foreslå at udvalgsarbejdet og jeg vil næsten sige for en gangs skyld når vi snakker om et b forslag bruges grundigt og godt til at få klarlagt de forskellige aspekter af forslaget som der er og altså herunder

hvis vi vælger at gå videre ad den her vej jeg anerkender som ministeren også har været inde på at det jo er direktivstridigt og

op i med det fordi det

det skal de ikke bestemme men jeg vil også pragmatisk sige at det gør de rent faktisk og vi er medlem af eu så der kan blive

godt forberede den samme ordning som man

så derfor synes vi at udvalgsarbejdet

fra færdselspolitiet eller andre som har med

lade vores stillingtagen afhænge af at vi faktisk for

det skal gennemarbejdes i et intensivt

med hvem der har lille kørekort og hvem der har stort kørekort så

vægtgrænsen med

fuldstændig og hundrede procent effektivt middel mod myg som kun havde den svaghed at det skulle påføres myggene

gevinst her men der er også rigtig meget bureaukrati

med kørekortdirektivet så kan man kopiere en

på kursus den tyske ordning udløber

hvad vil det ligesom bringe og der skal søges

en særordning for for elbiler alle der

fordi de kan være endog meget svære at komme af med på andre politikområder findes der

helt tilbage fra krigens tid som stadig væk er særordninger og som stadig væk gælder så den forenkling der bliver lagt op til viser sig jo når man sådan graver lidt ned i den ikke at være en forenkling men at være en stor stor

et problem som måske i virkeligheden ikke er så stort

trækker meget bureaukrati og mange problemer med sig og derfor

det løfter en byrde af

i tyskland hvor man har et mindre kursus

og så at have et stort kørekort det her må da entydigt lette byrderne

skubbe på i forhold til den grønne omstilling

vores transportsektor og hvordan gør vi det

en af de ting vi skal lægge vægt på i udvalgsarbejdet er

altså det kan vel ikke være så svært lige at stille dem nogle spørgsmål allerede jeg var inde

tales netop om den her byrdeminimering at der er mangel på på chauffører med stort kørekort

imødekommer den udfordring samtidig med at det jo også handler om service det handler om at vi har nogle erhvervsdrivende som gerne

men det kræver så også at de kan se at der

også ud over vores debat om registreringsafgift

elbiler hvad gør vi

ikke så mange der er interesseret i det

konferencen sidste år fra vores producenter af elbiler at

efterspørgslen ikke er stor nok endnu det her kan jo igen også være et incitament

er alternativet faktisk positivt indstillet over for forslaget og

så måske også igen begynder at tale om

omvendt synes jeg sådan set at transportministeren

nogle aftaler i eu som danmark har været med til at indgå og som betyder at

er de samme i hele europa derfor kan vi ikke bare lige ændre det i danmark jeg synes det er rigtig fornuftigt at man i europa har de samme regler for hvilke biler man må køre med et kørekort

opstår en situation hvor man lige pludselig kører til tyskland og så er det lige pludselig ulovligt at køre i den bil i tyskland som det var lovligt at køre i i danmark

at vi enten skal have en dispensation eller at man skal lave eu reglerne

men noget af det vi også kunne diskutere i udvalget er hvor stort problemet

af de elvarebiler der er på markedet

læst i nogle aviser at den her batteriteknologi udvikler sig ganske heftigt så det kan være at det i løbet af føje tid

noget problem fordi batterierne simpelt hen vejer mindre og så ryger elvarebiler ikke ind i

udfordring det sidste

et bestemt antal kilo nemlig den at hvis et køretøj er tungere

farligere at køre med det og så skal man tage et stort kørekort

spadestik dybere med hvor stort problemet er og

kunne være nogle indvendinger på vej i eu hvis det virkelig er sådan at alle

erhvervslivet kørekortet til fremtiden i går stod jeg

kørte på diesel og kunne laste indholdet fra otte europaller

det er den slags varebiler som fylder godt op på vejene til gene for indbyggerne og andre trafikanter især cyklister og fodgængere haler godt med partikler ned i lungerne

den bil kræves der almindeligt kørekort den anden bil var fremtidens køretøj nemlig en varebil som kører på el den er stille som en mus en stor mus ganske vist men alligevel stille som en mus den forurener ikke og den var ovenikøbet højrestyret så svingulykker minimeres den kan kun laste indholdet fra seks europaller den lille last kræver ikke desto mindre et stort kørekort for at føre bilen årsagen er det tunge batteri som driver bilen og på grund af batteriets vægt udløser den mindre last alligevel krav om stort kørekort

dieselvarebil snarere tværtimod det er svært at se hvad det trafiksikkerhedsmæssige problem skulle være kravet om stort kørekort er ufleksibelt for både virksomheder og ansatte sfs forslag vil gøre hverdagen lettere for virksomhederne og understøtte udviklingen hen imod bedre miljø både med mindre udledning og mindre larm der er ingen tvivl om at

markant øget brug af elvarebiler i de bynære områder vil forbedre sundhed og livskvalitet elvarebiler har en række miljø og sundhedsmæssige fordele sammenlignet med varebiler på diesel ikke mindst i de bynære områder vi skal tage alle de nødvendige

forslag vil være et skridt i den rigtige retning ikke nogen revolution men såmænd bare et lille nøk sf arbejder for flere elbiler til private men vi vil også fremme elektriske køretøjer som kører på kommercielle vilkår vi skal gøre det nemt og enkelt for virksomhederne at bruge elvarebiler forslaget her vil gøre det nemt og billigere for virksomhederne at anvende elvarebiler fordi de ikke længere behøver at

ansætte medarbejdere som

til stort kørekort de slipper også for hele tiden at skulle koordinere det mellem medarbejdere og varebiler

hvilke biler der må køres af hvilke medarbejdere i tyskland ændrede man i to tusind og fem reglerne på baggrund af en dispensation fra eu så det er muligt med et kategori b kørekort at føre elektriske køretøjer

fem timerskursus er jo langt lettere at håndtere end et stort kørekort andre europæiske lande blandt

har også taget flere initiativer for at fremme brugen af elvarebiler viceborgmester i rotterdam pex langenberg siger at ambitionen for rotterdam er at

har grøn transport til bykernen i to tusind og tyve derfor byder de eldrevne varebiler velkommen de vil bidrage til at gøre luften i byens centrale gader renere ligesom de vil reducere støjforureningen jeg synes at vi skal have samme ambitioner som hollænderne det giver ingen mening at danmark holder sig tilbage med nogle synes jeg selv lidt formalistiske argumenter et studie gennemført af danske og tyske forskere anbefaler at lave ændringen fordi det potentielt kan skabe et marked for elvarebiler linda christensen fra

klauenberg og christian rudolph fra

berlin om studiet i det elektroniske tidsskrift artikler fra trafikdage på aalborg universitet følgende

en vigtig barriere for elektrificeringen er batteriets vægt og

for et almindeligt køretøj begrænser det reglerne er nødt til at blive ændret for elektroniske køretøjer som det er sket i tyskland dette studie anbefaler eu landene at følge den tyske bestemmelse hvor det tillades elektriske

på den måde potentielt at skabe et marked for store elektriske varebiler

forskerne studiet

at mange varebiler kører mindre end hundrede

på daglig basis og derfor vil elvarebilen med den nuværende teknologi kunne opfylde behovet for mange elvarebiler vil være særlig oplagte at bruge i brancher med mange korte ture studiet peger på at der er perspektiver i at bruge elvarebiler i blandt

på denne branche som et sted med store udviklingsmuligheder for eldrevne varebiler

der er selvfølgelig mange andre udfordringer

elektriske køretøjer kan bryde igennem på det danske marked men sfs

skubber dog bilerne i den helt nødvendige retning

elvarebilerne strømmer ind på markedet i

at vi skal være med på den bølge og at vi skal gøre det lettere for virksomhederne

skal slås med den økonomiske udfordring som der jo er i og med at de er dyrere

forskellige andre ting de har har problemer med deres rækkevidde og så

men pointen er bare at fremtiden ligger i de eldrevne varebiler

der skal rettes op på for at det bliver attraktivt for firmaerne

to